uddannelses og forskningsministeren lovforslag nummer

socialministeren lovforslag nummer

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den ottende november to tusind og atten inden vi går i gang med begrundelsen for forespørgslen vil jeg minde om at den som andre forespørgsler er med i den nye forsøgsordning hvor ordførerne sidder på første række i folketingssalen

jeg se man gør som bekendt skal hasteforespørgsler afvikles inden for to timer fraregnet begrundelse besvarelse og ordførertaler samt ministerindlæg ved afslutning af første runde vil der samlet set være plads til cirka en time til korte bemærkninger og

som noget nyt

at jeg kommer til at skuffe en del undervejs i debatten når jeg må afskære adgangen til korte bemærkninger for at sikre at vi kan komme igennem hele ordførerrækken inden for to

at at alle overholder taletidsbegrænsningerne

alle blev vist chokeret og overrasket over de optagelser som gik over skærmen i sidste uge fra en

filippinske chauffører i padborg beboelse og overnatning under så kummerlige og primitive forhold er dog trods alt ikke hverdagskost i danmark og burde heller ikke være det ligesom man jo heller ikke kan leve af månedslønninger på for eksempel seks tusind fem hundrede kroner i danmark eller for

skyld i andre europæiske lande

dansk folkeparti enhedslisten og sf foreslår derfor i vores forslag til vedtagelse som jo senere bliver læst op hvordan vi synes problemet skal tackles i vejpakkeforhandlingerne

også forsøgt at påpege at vi også kan gøre noget her i landet nemlig en forstærket kontrol med landevejstransporten herunder den del der foretages af stadig flere udenlandske vognmænd og chauffører i form af cabotage

tak for det og tak for den her hasteforespørgsel om vilkårene for

er anledningen til dagens debat i

fordi den udspringer af en sag hvor vi ser udenlandske chauffører stuvet sammen på meget lidt plads og under forhold som er helt uacceptable efter dansk standard det kan ikke være rigtigt at vi i to tusind og atten ser sådanne forhold

på det kraftigste tager afstand fra at udenlandske chauffører lever under sådanne forhold det er fuldstændig uacceptabelt det er særdeles kritisabelt at nogle virksomheder åbenbart har det som forretningsmodel at udnytte og spekulere i reglerne om fri bevægelighed på bekostning af anstændige løn og arbejdsvilkår det er kritisabelt uanset om der er tale om dansk ansatte eu borgere eller tredjelandsborger det er for mig ikke meningen med eu samarbejdet at vi skal acceptere smarte forretningskonstruktioner som giver unfair konkurrence til de heldigvis mange virksomheder som har orden i tingene og som sikrer deres ansatte anstændige løn og arbejdsvilkår

at sige i den her sag er jo at den fælles myndighedsindsats mellem politiet arbejdstilsynet og skattemyndighederne i front virker myndighederne har håndteret sagen og det er jeg tilfreds med en fælles myndighedsindsats er helt central

forleden jo også med al tydelighed om den konkrete sag ved vi at politiet arbejdstilsynet og skattestyrelsen som led i den fælles myndighedsindsats den tredivete oktober to tusind og atten gennemførte en fælles aktion på et opholdssted for en gruppe filippinske og srilankanske chauffører virksomheden var kommet i myndighedernes søgelys efter tip fra 3f et filippinsk medie samt center mod menneskehandel det er oplyst at chaufførerne er ansat af et polsk datterselskab for en transportvirksomhed i danmark chaufførerne har afgivet forklaring til politiet om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold

nuværende tidspunkt ikke rejst sigtelser i sagen politiets efterforskning retter sig mod mulig menneskehandel og mod mulig overtrædelse af skattekontrolloven og efterforskningen er derfor heller ikke afsluttet endnu eftersom der ikke er tale om en arbejdssituation eller arbejdsplads har arbejdstilsynet

konstatere overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne på det område hvor man antraf chaufførerne om selve indkvarteringsforholdene ved vi at chaufførerne boede i pavilloner hvor der var indlogeret otte personer per pavillon de havde adgang til toilet og bad i en anden bygning på området men der var tale om uhygiejniske forhold chaufførerne var i besiddelse af pas ansættelseskontrakt og andre dokumenter nu afventer vi jo så

konkrete efterforskning og hvad den viser men vi skal jo selvfølgelig se på om vores regler og kontrolindsatser er tilstrækkelige

tilhænger af den fri bevægelighed i eu samarbejdet den er jo på mange måder en gevinst både for arbejdsgivere og arbejdstagere

helt centralt at danske virksomheder kan rekruttere den arbejdskraft de har behov for også uden for

hvis tredjelandsborgere opholder sig i eu og kommer til danmark for at arbejde

ske på en måde så vi ikke ender i en situation hvor der er grobund for illegal arbejdskraft eller social dumping det står uden for diskussion at arbejde der udføres i danmark skal ske under ordnede forhold det vil sige at love og regler skal overholdes og at virksomheder og ansatte skal acceptere spillereglerne på det danske arbejdsmarked og vi har jo også som politikere ansvaret for at sikre fornuftige rammer for myndighedernes arbejde og dermed også det danske arbejdsmarked arbejdsmarkedets parter har ansvaret for at sikre løn og arbejdsvilkår blandt andet via kollektive overenskomster det er jo netop det der giver et velfungerende og fleksibelt

helt centralt står at der siden to tusind og tolv har været en indsats for ordnede forhold

på arbejdsmarkedet hvor den fælles myndighedsindsats spiller en afgørende rolle

en indsats som der grundlæggende er bred opbakning til blandt folketingets partier jeg er glad for at alle folketingets partier som regel deltager i de kvartalsvise møder i beskæftigelsesministeriet om resultaterne af den fælles myndighedsindsats som bliver fremlagt her

til at få fat på de virksomheder der ikke overholder reglerne det er sagen med de filippinske og

godt eksempel på for det andet har kontrol på transportområdet også været en helt central del af

og kontrollen har også været prioriteret siden

gerne fremhæve arbejdstilsynets særlige tilsyn med store infrastrukturprojekter hvor der er særlige udfordringer med arbejdsmiljøet

med metrobyggeriet for det fjerde har vi etableret et samarbejde med myndigheder i andre lande hvor vi kan og skal gøre mere for at sikre at flere udenlandske virksomheder i

overholder reglerne der er pt indgået aftaler med polen litauen letland slovakiet og rumænien om at styrke myndighedssamarbejdet på udstationeringsområdet under aftalen med polen kan jeg oplyse at arbejdstilsynet allerede har taget kontakt til de polske myndigheder for at få afklaret om det pågældende selskab i denne sag reelt er etableret i polen og ikke er at forstå som en postkassevirksomhed for det femte har vi styrket rut registeret rut registeret

for indsatsen og er løbende blevet forbedret både teknisk og også med flere oplysningskrav og kontrol senest har vi så også indført

vil også fortsætte det i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i det arbejde der handler om at implementere det reviderede udstationeringsdirektiv parallelt bør det undersøges om der

som er tilpasset de særlige forhold i transportbranchen for det sjette har vi også vedtaget lovgivning der gennemfører eus håndhævelsesdirektiv og som understøtter indsatsen for ordnede forhold i det arbejde er der etableret en fond til sikring af udstationeredes lønkrav ligesom arbejdstilsynet har fået mulighed for at undersøge om

eller om der er tale om postkassevirksomheder der misbruger udstationeringsreglerne for det syvende blev det reviderede udstationeringsdirektiv som sikrer bedre vilkår for udstationerede lønmodtagere og som tager højde for at løn og løndannelse er en national kompetence vedtaget tidligere i år implementeringen af direktivet vil ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og i den forbindelse vil jeg gerne minde om at transportministeren og jeg i oktober to tusind og sytten forud for epsco rådsmødet om blandt andet udstationeringsdirektivet havde drøftelser med ordførerne for

i den forbindelse bred opbakning til regeringens linje om at udstationering inden for transportområdet skal håndteres i forbindelse med forhandlingen om vejpakken

også gerne kvittere for at der er blevet sat fokus på den her sag det er synes jeg afgørende at der bliver råbt vagt i gevær når der er kritisable forhold

gjort

også gerne kvittere for myndighedernes indsats for at have handlet hurtigt men samtidig vil jeg også gerne opfordre arbejdsgiverne i transporterhvervet til at ytre sig i sagen og bidrage til løsninger så vi undgår lignende sager fremover et helt centralt og afgørende element i den

parter bidrager med at finde løsninger det sker typisk med en aftale parterne imellem som del af en trepartsaftale med regeringen eller som fælles anbefalinger til regering og folketing om en mulig løsning i første omgang vil jeg sammen med transportministeren snarest muligt afholde et møde med 3f og arbejdsgiverorganisationerne om den aktuelle sag vi holder mødet for at få gang i en dialog og for at høre hvad de agter

for at undgå at danske virksomheder driver virksomhed som i den konkrete sag regeringen prioriterer meget stærkt en fortsat indsats for at sikre ordnede forhold herhjemme og også på europæisk niveau altså i eu hvor transportministeren jo vil kunne

vejpakken vi skal opretholde en målrettet kontrol i de brancher hvor der erfaringsmæssigt er størst problemer med regelefterlevelse

indbyde folketingets partier til en nærmere drøftelse

de forhold som er genstand for hasteforespørgslen og som bliver diskuteret her i dag

tiltag som man mener er

i kampen for at

med med den her filippinerlejr

er jo fuldstændig grotesk

ikke er lykkedes igennem de mange initiativer og

der altså ske noget vi kan ikke blive ved med at snakke

ikke bare blive ved med at vente på eu derfor har vi jo både et eu spor

det skal vi bare lige have styr på

har taget forskellige initiativer men man må jo stadig væk konstatere at der findes udfordringer det kan man jo se

i den måde som som den her sag er afdækket på nu har herre henning hyllested jo endnu ikke haft lejlighed til at læse

og derfor vil det virke meget malplaceret af mig

vedtagelse som jeg ikke har set men jeg vil dog alligevel allerede nu anmelde at jeg

har cirkuleret offentligt vil møde modstand hos regeringen men det

om det har forandret sig siden jeg sidst har set

at vi har set at der været store problemer med social dumping

set i lyset af den her helt urimelig situation

har sparet på så vitalt et område der er tale om relativt få millioner kroner det

i skriftlig form fra herre rasmus prehn vi har faktisk

to tusind og atten taget yderligere initiativer for at modvirke en lang række af de ting som som vi ser nu

men jeg vil heller ikke lægge skjul på det svarede

også brug for et endnu tættere myndighedssamarbejde

en teknisk gennemgang hvor vi går resultaterne igennem og man må jo desværre konstatere at der er noget at komme efter det

selv om vi ikke kan forholde os til vedtagelse endnu

give anledning til at vi diskuterer

det her område men hvad er forklaringen på

i to tusind og sytten transportministeren

siden hvor jeg fuldstændig detaljeret fortalte hvad den her trafik gik ud på jeg havde annoncer med fra dagblade i filippinerne hvor man søgte efter chauffører der bagefter skulle sendes til europa jeg blotlagde nøjagtig hvad

er gået halvandet år og nu

jeg anerkender selvfølgelig at jeg har været minister på mange områder men jeg har dog trods alt endnu ikke været transportminister

har en ambition om at blive det det som jeg gerne vil slå fast her i dag

at regeringen tager det her meget alvorligt meget seriøst jeg har selv gentagne gange haft lejlighed til at indbyde folketingets medlemmer også fra transport

at der bliver tale om hvad skiftende regeringer har gjort

her foran mig har gjort igennem tiden og jeg kan læse mig frem til hvad der er foregået igennem tiderne før det og det jeg sådan noterer mig er jo at der

der har været forskellige niveauer af midler til kontrollen ja det er

men alle har taget det alvorligt og alligevel fortsætter og måske endda forøges problemerne det er selvfølgelig noget jeg jeg undrer

en smule over er sandheden egentlig ikke at hele begrebet social dumping var ukendt i danmark før optagelsen af en række østeuropæiske lande i eu kombineret med arbejdskraftens fri bevægelighed det er det ene spørgsmål det andet

på tide at revidere den blinde tilbedelse af arbejdskraftens fri bevægelighed som skiftende regeringer har dyrket igennem rigtig mange år

var beskæftigelsesminister var der jo også i folketinget en diskussion om de nye eu medlemslandes optagelse i eu og

ikke lægge skjul på

den her sag jo også dokumenterer

at et eu land fungerer som en adgang ind i det europæiske marked og vi der ser

bruger det som adgangsbillet til at arbejde under nogle vilkår hvor man måske taler om femten kroner i timen

lige præcis en meget stor udfordring og derfor bliver vi også nødt til at håndtere det

chauffører har været indlogeret under hos en dansk vognmandsvirksomhed i padborg de historier som de udenlandske chauffører har fortalt i pressen gør også stort indtryk på mig det er derfor også vigtigt for mig at understrege at det er fuldstændig uacceptable vilkår dem tager jeg meget skarpt afstand fra og det er ikke noget vi hverken kan eller skal acceptere finder sted i danmark nu foregår der en efterforskning

jeg kan med tilfredshed konstatere at myndighederne rykkede ud og fik sat en stopper for de forhold som chaufførne var indlogeret under ved at rydde hele lejrområdet det ser jeg som et klart bevis på at den fælles myndighedsindsats på området har en effekt

i stand til at håndtere sådanne sådanne problemstillinger på mit eget område som bygningsminister er der i bygningsreglementet bestemmelser om beboelsesejendomme og jeg kan konstatere at bestemmelserne i den konkrete sag ikke var opfyldt og at virksomheden ikke havde en byggetilladelse til den anvendte beboelse

det er jeg godt tilfreds med som sagen ser ud lige nu har de filippinske chauffører nok primært kørt international transport i hele europa og det virker derfor ikke til at være et spørgsmål om cabotagekørsel det leder mig hen til de mere generelle spørgsmål som er blevet rejst i denne sag og som handler om hvordan borgere fra tredjelande kan komme til danmark for at udføre arbejde

der ikke er et hul i lovgivningen til det kan jeg svare jo det er der men det er ikke et hul i dansk lovgivning det handler om de grundlæggende regler for fri bevægelighed for tjenesteydelser i eu i sammenhæng med landenes muligheder for at føre deres egen udlændingepolitik hvis ikke polen havde udstedt cirka sekshundredetusind arbejdstilladelser til tredjelande

til chauffører så ville vi jo ikke have det her problem som transport bygnings og boligminister er det et vilkår som jeg ikke kan gøre noget ved men der er noget jeg kan gøre og som jeg vil gøre

at når der kommer for eksempel filippinere til danmark via en polsk arbejdstilladelse

tjenesteydelsernes frie bevægelighed så sker det under ordnede forhold i min tid som transportminister har vi indført tidsbegrænset parkering på de statslige motorvejsrastepladser for at sikre mere ordnede forhold

for ulovlig lastbilparkering samtidig har jeg bygget videre på det arbejde om bedre eu regler for vejgodstransport som andre transportministre før mig har igangsat som transportminister har jeg været med til at grundlægge den vejtransportalliance som er omdrejningspunktet for at kunne løfte de danske prioriteter i eu i de igangværende forhandlinger om vejpakken siden forslagene i vejpakken blev fremsat i maj tusind og sytten har jeg rejst rundt i europa og holdt møder med mine transportministerkolleger for at fremme de danske prioriteter som er meget klare vi ønsker fra dansk side ikke en yderligere åbning af markedet for cabotagekørsel så længe de sociale forskelle mellem medlemslandene er så store som de er i dag vi ønsker at der indføres et værn mod systematisk

vi ønsker at der bliver dæmmet op for anvendelsen af postkasseselskaber der alene oprettes for at omgå reglerne samlet set ønsker vi generelt at der bliver skabt mere fair og lige konkurrencevilkår i vejtransportbranchen som det ser ud nu ligger der også en del fornuftige forslag i vejpakken der er blandt andet et forslag om at etablere et fælles europæisk register

udstationering på vejtransportområdet

imi her skal alle virksomheder registrere en række oplysninger om chauffører og køretøjer så det vil være muligt at tjekke oplysningerne når køretøjerne

stoppes i danmark det vil således styrke kontrolmulighederne nu må vi se om der opnås enighed om forslaget her i indeværende år og ellers er jeg indstillet på at se nærmere på om vi kan

vil også nævne at da jeg startede som minister var en af mine første sager en stævning fra europa kommissionen om de danske cabotageregler her stod jeg fast på den danske fortolkning og i april i år blev danmark frifundet for traktatbrud ved eu domstolen i såvel forhandlingerne om vejpakken

i håndteringen af cabotagesagen har det været vigtigt for mig at have en tæt og løbende dialog med alle partier i folketinget vi har løbende holdt møder hvor vi har drøftet den danske holdning til de forskellige forslag og status for forhandlingerne om vejpakken faktisk har vi et møde i kalenderen igen i næste uge nemlig tirsdag den trettende november mødet er lagt i kalenderen præcis den trettende november fordi jeg den tolvte november skal til bruxelles og mødes med mine ministerkolleger i vejtransportalliancen

mange der kan være i tvivl om men ikke desto mindre

foregår på trods af alle regler

filippinerne er faktisk i padborg og de er indkvarteret under de forhold som de er og

forhold som ikke har noget som helst med danske forhold at gøre så siger ministeren at det er et hul i reglerne for den frie bevægelighed det er ikke et hul i reglerne i

spørgsmålstegn ved eu og hele den der fri

så fortsætter det jo bare og så er vi da i virkeligheden

ministeren mener med ordnede forhold altså en ting er de indkvarteringsforhold

løn og arbejdsforholdene som filippinerne har kørt til femten

lejr hvor man indkvarterede filippinske chauffører og myndighederne skred ind over for det og det blev stoppet

alle mulige ting som er forbudt i dag sker alligevel men det vi skal måles på

er jo om myndighederne slår ned på det og får det stoppet og det gjorde man i det her tilfælde så spørger herre henning hyllested hvad med lønforholdene her jamen herre henning hyllested ved da godt

af regler fra det offentlige men af arbejdsmarkedets parter og deres aftaler så det vil sige at myndighederne

håndhæve det som herre henning hyllested måske kalder danske lønforhold

ikke er myndighedernes opgave i danmark det er fagbevægelsens opgave og det er arbejdsmarkedets parters opgave at sørge for at sikre de rammer der sikrer danske lønforhold

at man også kan kontrollere bedre altså jo mere man kontrollerer jo mere er man i stand til at fange de steder hvor der er nogle der bryder loven

at ministeren vil give mig ret i set i det lys kan ministeren så ikke fortryde at den siddende regering har skåret ned på de ressourcer der er til kontrol

er politiet der foretager kontrollen og jeg er ikke herre over politiet men jeg husker da en finanslov hvor der blev afsat ekstra midler til kontrol og nummerpladescanning og så videre ved grænsen jeg husker også en finanslov hvor vi har sat penge af til at håndhæve parkeringsregler på de danske rastepladser sådan at det ikke er muligt at holde der i mere end fem og tyve timer og sådan sådan at det ikke er muligt at holde sit ugentlige hvil på fem og fyrre timer der men det i stedet skal foregå et sted hvor det er lovligt at holde sit ugentlige hvil så jeg kan ikke nikke genkendende til at der skulle være skåret ned på det her jeg har kun været med til at øge indsatsen på området

sig for det her er blevet gjort opmærksom på at der findes den her filippinerfinte og med bare perifer interesse for arbejdsmarkedet må man dog holde sig orienteret om den slags men transportministeren vil i hvert fald kunne huske

for halvandet år siden blev transportministeren gjort opmærksom på at den her filippinerfinte eksisterede jeg forklarede nøjagtigt hvad det var der foregik i den her trafik der blev annonceret i filippinerne i uzbekistan

i regering det forholdt den daværende transportminister herre henrik dam kristensen sig til og senere fik sf fru pia olsen dyhr som transportminister så det er ikke nyt

det er ikke noget der er sket i den her regerings tid det er sket mens sf sad på transportministerposten det er sket

socialdemokratiet havde beskæftigelsesministerposten

og det anerkender jeg men der gælder udstationeringsregler for filippinere der arbejder i danmark det er så op til os hvilke af udstationeringsreglerne vi vil håndhæve i danmark og i danmark har vi valgt at vi ikke har regler for løn

udvide kontrollen med og hvis ikke det kan lade sig gøre inden for eu kunne vi selv måske gå foran kan ministeren uddybe hvordan

håndterer det ansvar som fagbevægelsen har for at holde styr på lønforhold og arbejdsforhold i danmark med de virkemidler som er den danske model hvor det er arbejdsmarkedets parter der håndterer det her der vil vi

ordføreren for forespørgerne herre henning hyllested enhedslisten værsgo

ja stor forargelse må vi jo sige og det er da godt

det i hvert fald kan afføde det men det kniber efter vores mening med handling

jo jo der forhandles i eu og der skal gøres en indsats her og jo jo det er godt at vi deltager i vejalliancen og prøver at gøre os gældende der men de kompromiser som jeg har hørt der er på vej via det østrigske formandskab om såkaldt bilateral transport og muligheden for aflæsning og pålæsning i forbindelse med transitkørsel uden at udstationeringsreglerne skal gælde og det vil altså sige uden at der skal køres i henhold til danske løn og arbejdsforhold når det gælder danmark lyder ærlig talt noget ildevarslende så er vi ligesom ikke kommet videre ligesom det bliver lige så svært og måske endda sværere at håndhæve reglerne som det er i dag og derfor lægger vi så stor vægt på at udstationeringsreglerne skal gælde altså at det er danske løn og arbejdsforhold der bliver kørt

når der transporteres gods i danmark med undtagelse af egentlig transitkørsel hvor der ikke gøres holdt for

så også god gammeldags eksportkørsel mellem to lande det er det som forslaget til vedtagelse slår fast jeg læser det op om lidt og samtidig at danmark ikke giver sig på det her punkt og selvfølgelig samarbejder med

skruppelløse vognmænd især de af dem

men der er såmænd også andre presser reglerne og chaufførerne til det yderste det får man altså slumlejre som den i padborg ud af det får man timelønninger på femten til tyve kroner i timen ud af det får man social dumping af værste skuffe ud af men i virkeligheden er der ikke tale om noget nyt på ikke mindre end to samråd i marts og oktober som også herre karsten hønge har gjort opmærksom på blev det her problem jo taget op og transportministeren erkendte at jo mere han tænkte over det jo mere syntes han også at det måtte være sådan at det var danmark selv der bestemte

der skulle arbejde og køre lastbil i danmark

de mangler chauffører så kan de åbne op for chauffører fra andre lande uden for eu femogtredstusind er det indtil videre blevet til men med den afledte virkning at de pågældende chauffører via eu reglerne om international transport herunder cabotage kombi og tredjelandskørsel kan køre rundt i hele europa herunder altså også danmark og pludselig befinder der sig hundrede

filippinske chauffører i padborg under slavelignende indkvarteringsforhold og til slavelignende løn og arbejdsforhold dermed er eus indre marked med fri bevægelighed for arbejdskraften blevet til et frit marked gældende for hele verden for alle arbejdere i hele verden i hvert fald når vi snakker

var meningen fra starten men sådan har det altså udviklet sig fordi det indre marked er hovedhjørnestenen i eu og tiljubles fra alle sider samtidig har man lukket øjnene for de mildest talt uheldige virkninger af at en række medlemslande i østeuropa ikke sætter ordentlige løn og arbejdsforhold særlig højt og ikke har nogen problemer med at importere billig udenlandsk arbejdskraft

til vedtagelse skruer vi altså bissen på dels i forhold til forhandlingerne om vejpakken i eu hvor vi understreger at danmark skal stå fast på kravet om at godstransport i danmark i dens mange afskygninger skal foregå til gældende overenskomst

jo også fremgår af godskørselsloven dels i forhold til kravet om øget kontrol med landevejstransporten der er afsat

til tyve million kroner om året til en ekstra indsats i tungvognskontrollen men det beløb

og det er naturligvis også et signal til dem der i øjeblikket forhandler finanslov

transportministeren siger at det her ikke

vi kan komme efter det er fagbevægelsens opgave så er det selvfølgelig

kan naturligvis ikke løfte opgaven med at overenskomstdække tusindvis af

kører ind over grænsen hver dag kører rundt i landet og kører ud igen

derfor vi har godskørselsloven

derfor vi har udstationeringsreglerne og det er altså eu regler som vi selvfølgelig også via myndighedskontrol kan komme efter nu skal jeg oplæse forslaget til vedtagelse og det lyder i al sin korthed sådan i eu forhandlinger skal regeringen lægge afgørende vægt på danske løn og arbejdsforhold i forbindelse med tredjelandskørsel til samt cabotage og kombitransporter i danmark målet er styret ikke fri bevægelighed regeringen skal sikre • øget kontrol på veje rastepladser i terminal og havneområder • kontrol af ulovlige chaufførugehvil •

så går vi videre i ordførerrækken

herre rasmus prehn socialdemokratiet værsgo

tyve kroner i timen eller måske endda mindre overnatning på en beskidt og hullet skumgummimadras smidt på ladet af en lastbil groteske uhygiejniske forhold både på toilet og i forbindelse med madlavning tvunget på arbejde selv om man er syg nægtet adgang til medicin

gruppe filippinske lastvognschauffører i en slumlejr i padborg hos den danske vognmand

er blevet lokket her til danmark

falske vilkår det er sådan at man i polen

en systemimport af billig arbejdskraft fra tredjelande og har udnyttet det her til at dumpe hele det europæiske arbejdsmarked det er en fuldstændig uholdbar og urimelig situation vi socialdemokrater vil på ingen måde være med til at acceptere den her form for slavelignende vilkår som har fundet sted i padborg vi vil ikke acceptere

er endt i at blive benyttet til en form for underbetaling og underminering af vores danske løn og arbejdsvilkår vi socialdemokrater

et skridt for langt det synes vi er dybt bekymrende

den mest uhyggelige form for social dumping vi

ja nærmest grotesk at man fra den siddende

regerings side har været temmelig passiv i forhold til det her nu holder man nogle flotte taler og tak for det og der er positive ord i dem og tak for det men sagen er jo den som jeg også har antydet i de spørgsmål jeg har stillet

på trods af dokumentation om at der var stigende social dumping

de ressourcer der har været til tungvognskontrol så

politi og andre myndigheder kan gå ud og lave kontrol hele indsatsen i forhold til social dumping har regeringen systematisk skruet ned for derfor

det altså en god anledning til at vi får sagt

man ikke forbyde noget mere end een gang så det det handler om er at kontrollere noget mere

underligt at vi har haft en situation hvor vi har konstateret at det her var et problem som

vi socialdemokrater rigtig glade for at der er et tæt samarbejde med et flertal her i folketinget som vil noget andet

består af enhedslisten socialistisk folkeparti men også af dansk folkeparti altså en bred alliance i folketinget som

sammen med os socialdemokrater gerne vil være med til at tage det her mere alvorligt som vil

og som siger at vi er nødt til at have mere kontrol på det her område hele vejen igennem og derfor

vedtagelse som min kollega herre henning hyllested har læst op

øvrigt tak til mine kolleger i de partier der har været med her for en ihærdig indsats for at finde hinanden det er klart at vi er partier der er forskellige

gode takter i forhold til at få styrket kontrollen

sikre en vejpakke som har de elementer der skal

bestemme lønningerne nej vi er glade for den danske model

trods alt har været en godskørselslov

bestemte noget på det her område og der har vi jo prøvet

et flertal her i folketinget at få regeringen til at få retableret den retstilstand der var før højesteretsdommen og der synes jeg

gået for meget i stå der kunne regeringen benytte lejligheden til at indkalde igen og sikre at vi får en retstilstand som

det vi har set i padborg og at vi vil have ordnede forhold derfor ærgrer jeg

male et billede af at regeringen næsten er ligeglad med det her men

gøre noget det er jo et falsk billede som ministeren har

jo sådan at hver gang man har konstateret nogle ulovligheder

er det blevet efterforsket af politiet altså når man ser noget ulovligt

det efterforsket vejsidekontrollerne

af ja det er vi enige om og det kommer jeg

i min ordførertale men man sige at de er blevet nedprioriteret af regeringen jeg har da oplevet at der var et bredt politisk flertal blandt andet socialdemokratiet som ønskede at politiet skulle opprioritere noget andet for eksempel kampen mod bander og så videre så tærer det jo på de ressourcer man blandt andet kan bruge til vejsidekontroller så lad os nu finde nogle fælles løsninger på det her alvorlige problem i stedet for sådan at sige

jeg kender herre kristian pihl lorentzen så tak for det men når jeg alligevel drager det frem

vi har prøvet at gøre opmærksom på at der var et problem

derfor jeg deler min frustration med jer og gør opmærksom på

det jeg har fået oplyst er i hvert fald at man i to tusind og femten da vi stadig væk havde

regering brugte syv og tyve million kroner på det her

skabe dårlig stemning eller gøre mig uvenner med nogen af dem jeg gerne vil samarbejde med

skruet ned for det og der er en stemning ude i samfundet hvor

ordnede forhold men betyder det nu så meget vi har set

slagteri som har benyttet det her på et fuldt oplyst grundlag

vi nødt til at slå lidt i bordet og råbe op for det duer altså ikke

og så skal vi have fundet nogle løsninger inden for de rammer vi har dels har vi nogle eu rammer som vi er nødt til at forholde os til

vi kæmper sammen fra dansk side blandt andet i vejalliancen for at få forbedret

har vi en dansk godskørselslov som også blev nævnt men er herre rasmus prehn ikke enig i at

et element man kan gøre noget ved for vi har også eksempler på danske vognmænd som så benytter lejligheden til

med lavere lønninger det kunne vi rette op på ved at have en retstilstand i godskørselsloven som den der var gældende før højesteretsdommen som jo siger at man ikke kan stille krav

for mange eksempler på social dumping og det vi har brug

ordentlige rimelige danske lønvilkår så man kan forsørge en familie og betale sin husleje når man har et job som chauffør

genbrug i ordvalget i de forskellige ordførertaler det er

beskæmmende at skulle stå her i dag og tale om dagens emne det er beskæmmende fordi jeg i min naivitet egentlig troede at slaveri hørte til i en anden tid og en anden verdensdel men

bedre udtryk to hundrede filippinere i barakker der må betegnes som slum madlavning under uhumske forhold og en generel hygiejnestandard der minder om en roskilde festival sent lørdag nat

ser det ud til det eneste glædelige ved sagen

har skabt debat blandt andet her i dag

er så at der formodentlig findes adskillige tilsvarende lejre i europa som ikke er kommet til

der er i to tusind og sytten givet mere end ethundrede og ottetusind arbejdstilladelser til borgere uden for eu

sige chauffører der hyres til firmaer i polen eller litauen og som derefter kan køre lovligt eller ulovligt det kommer sig ikke så

eu land må selvfølgelig selv hente den arbejdskraft hvis det skønnes nødvendigt

men eu landenes ret til at udstede arbejdstilladelser kombineret med arbejdskraftens hellige fri bevægelighed medfører dermed at en hær af ekstremt lavt betalt arbejdskraft i europa

stort set lovligt kan underminere hele den europæiske transportbranche eller rettere transportbranchen

er den almindelige chauffør der bare gerne vil arbejde til en anstændig løn under under arbejdsforhold der hører en civiliseret verden til den almindelige danske lastbilchauffør og sikkert også

må altså leve på et arbejdsmarked hvor han skal konkurrere med eksempelvis en filippiner der tvunget af nød i månedsvis bor i sit førerhus går på toilettet i diverse buske og skove og i øvrigt mæsker sig

simpelt hen fuldkommen uacceptabelt at vi skal være vidne til det her den konkrete sag med filippinerne i padborg er slem nok men fra

er vi naturligvis interesserede i at høre hvordan regeringen agter at tackle selve problemstillingen nemlig at arbejdskraftens fri og uhæmmede bevægelighed er selve kilden til social dumping i almindelighed og også i de ekstreme tilfælde som vi ser her i filippinersagen der er fremsat et forslag til vedtagelse som jeg finder er er banebrydende ja kontrollen

eu reglerne skal håndhæves hvor ringe de end er og hvor besværlige og komplicerede de end er men først og fremmest er tiden inde til et opgør med den fri bevægelighed

er vejen frem hvis vi for alvor vil social dumping til livs så jeg glæder mig til debatten

mig til at finde ud af om regeringen er klar til for alvor at stoppe social dumping eller om eu reglerne er vigtigere end danske arbejdere

det er arbejdskraftens fri og uhæmmede bevægelighed der er problemet og vil give ordføreren mulighed for

er problemet eller er det uhæmmede kapitalistiske uansvarlige uanstændige

men jeg vil godt lige have at ordføreren uddyber om det virkelig er den fri bevægelighed som

det sådan at hvis danske arbejdere udkonkurreres på deres levebrød i danmark af udenlandsk arbejdskraft som er

hvis vi har de her tilfælde hvor der er tale om underbetaling og hvor man arbejder under hårdere vilkår end

danskere måtte være vant til så er det en grad strammere så er det hvad jeg vil kalde rigtig ubehagelig social dumping det vi ser her er en kombination af rigtig ubehagelig social dumping og så i øvrigt alle de tillægsord som ordføreren selv

men arbejdskraftens fri bevægelighed er alle problemers moder når det handler om social

massivt pres på det danske arbejdsmarked fordi det er så godt

presset for at komme ind lovligt eller ulovligt er simpelt

starte med at takke forespørgerne for at have rejst den her debat jeg synes det er godt at vi i kølvandet på det vi har set i padborg får en bred og generel debat omkring det her hvad kan vi gøre for at forebygge det

som sagt er startet af situationen i padborg hvor filippinske chauffører har levet under yderst kummerlige forhold og langt under mindstelønnen i danmark langt langt under mindstelønnen det er der ingen af os der ønsker at se på det er der bred politisk enighed om det er ikke acceptabelt og

optaget af at der er ordnede forhold men det er jo sådan at

det her er et område der reguleres af eu regler og det giver os nogle udfordringer specielt i danmark og hvorfor gør det det

holder af nemlig den danske model hvor vi jo i danmark ikke lovgiver om mindstelønninger det gør man i andre lande i europa så er der en lov man kan håndhæve omkring det her

vi har arbejdsmarkedets parter der aftaler løn og ansættelsesvilkår og som udgangspunkt er det jo også arbejdsmarkedets parter der skal holde øje med at det foregår ordentligt så det er lidt vanskeligere her end i for eksempel tyskland hvor man har lovgivet

det betyder ikke at vi ikke skal gøre noget jeg hilser det meget velkommen at regeringen her bebuder at man netop nu her straks tager en snak med arbejdsmarkedets parter om det her med 3f og arbejdsgiverorganisationerne hvad kan regeringen gøre i samarbejde med parterne

er også vigtigt

godt princip jeg har været ansat i hæren i mange år der er der noget der

vi mennesker kan nogle gange komme til at lave nogle dumme ting hvis ikke vi bliver kontrolleret sådan er vores natur det gælder også her

et billede af at hvis vi bare får masser af vejsidekontrol så er det her problem løst

i en vejside det er noget der foregår på en plads

sted nede i padborg og får man nys om

bryder lokalplan boliglovgivning og alt muligt andet så må man melde det til politiet så kommer politiet omgående går jeg ud fra og rykker ud det har de i hvert fald gjort her

blevet anmeldt vejsidekontroller er noget andet

det er vigtigt for at sikre regler om køre hvile tid

skat for at køre på de danske veje og alle de andre ting køretøjerne er i orden og så videre det skal vi også

men det skal ikke være politiet for det er så let at blive ved med at vælte opgaver over på politiet vi ønsker alle sammen

gøre mere af det ene og det andet og i øjeblikket har de travlt med fodboldbøller og bander

er en let omgang bare at sige at vi skal have mere politi for vi har kun det vi har i øjeblikket selv om vi er i gang med at opbygge politiet så vi vil i stedet have en dansk version af den tyske

og tale med tyskerne om og de vil hjertens gerne hjælpe os med at implementere det så får vi et specialkorps der er eksperter i at foretage den kontrol det tidligere lastbilchauffører og det kan være tidligere vognmænd som som får til opgave at kontrollere det her og så kan politiet frigøre ressourcer til andre ting som der er hårdt brug for så vi er med på mere kontrol helt sikkert men vi skal bare ikke tro at vejsidekontrol løser det hele så er der eu sporet som også blev nævnt regeringen har jo virkelig lagt sig i selen for at præge eus vejpakke fra dansk side og der er vi også bredt enige om hvad der skal til for eksempel skulle

synes det er godt at vi er sammen om at kæmpe i eu sporet

alt i alt vil jeg slå fast at det her er uacceptable forhold der er bred politisk enighed om at vi skal

det foregår dels på eu niveau dels på nationalt niveau med en

side undrer os lidt over at man så ikke har fulgt op med mere konkret handling nu siger venstres ordfører vi vil gerne have et særligt vejpoliti

inspireret af tysk model og så videre altså hvad er status på det hvorfor er der ikke sket noget jeg synes

ikke rigtig sket noget det der til gengæld er sket er

der har været til decideret kontrol

godt være det er i vejsiden men selv om man bor i en

kører man jo lastbil på vejene og kan blive taget af politiet der så det giver vel mening altså hvorfor har man skruet ned for ressourcerne på det her vigtige område når man er så optaget af det som herre kristian pihl lorentzen er og ovenikøbet taler om at man skal have et særligt vejpoliti som jo så heller ikke

vi er ved at opbygge politistyrken og i den situation hvor der er skydende bander i københavn der har været nogle terrortrusler og andet så har politiet været nødt til at omprioritere og det tør jeg godt

kommer med og som uden tvivl er rigtige det er ærgerligt men men

hånden på hjertet er skyderier i gaderne i københavn og andre steder er det vel noget politiet er nødt til at prioritere højere end vejsidekontrol det er derfor vi er optaget af i venstre at få et særligt korps som ikke er politifolk

politiet der har teten men nogle andre som har de fornødne ressourcer til det her det er vi meget optaget af og jeg kan berolige

det er inde i maskinrummet der arbejdes med tingene så det skal nok komme

af eksperter på det her område vi har nemlig tungtvognspolitiet

er jo en rent formalistisk diskussion om vi skal have det ene eller det andet korps og om det skal hedde bag eller det skal hedde

set er ligegyldigt det er lidt et forsøg på synes jeg også

komme uden om selve den diskussion der hedder at det her handler om at når man kører lastbil i danmark

danske løn og arbejdsvilkår når herre kristian pihl lorentzen siger at

i danmark har vi overenskomstforhold så det kan vi ikke rigtig komme efter så

som der køres i

der kan godskørselslovens § seks

lige nøjagtig hvad de er sat i verden for med hensyn til udstationeringsdirektivet er det jo ikke sådan at når man kører cabotage

løn og overenskomstvilkår det er lige præcis det der er problemet og det er lige præcis det vi prøver at lave om med eus vejpakke så der synes jeg herre henning hyllested rammer lidt ved ved siden af men det er ikke nogen afledningsmanøvre at vi taler om

ikke politifolk men de er rigtig gode til at kontrollere lastbiler og at der er ordnede forhold så

derfor er det rigtig vigtigt det er ikke nogen afledningsmanøvre

afhængige af at der er en myndighedskontrol det jo ikke afhængigt af om 3f er i stand til at løfte opgaven med at tegne overenskomster for de her tusindvis af internationale transporter netop fordi der er en henvisning til at der er en myndighedskontrol med de regler der køres

politiet har reageret lynhurtigt men også aabenraa kommunes borgmester har grebet ind lynhurtigt

det er noget der ligger ordføreren meget på sinde og at han besidder en en stor viden på det her område respekt for det men i min egen ordførertale talte jeg lidt om

når jeg hører ordføreren som kommer med mange gode

at i takt med

ikke overvejet om det er på tide at sætte foden ned i forhold til

det giver nogle udfordringer at vi har fået nogle østeuropæiske lande ind

meget lavere lønniveau end vi har i vesteuropa

og dem skal vi nu have gjort klarere og lettere at håndhæve det er det vejpakken handler om

er jo selv med i de forhandlinger hvor vi går til vaflerne sammen med regeringen

nej arbejdskraftens frie bevægelighed skal sandelig ikke afskaffes men

indtil der kommer et nogenlunde lige lønniveau i europa

danske chauffører er sat gevaldigt under pres

danmark har jo den pudsighed at vi har en meget meget lille geografi og det vil sige at selv når alle reglerne i forhold til cabotagekørsel

er det muligt for udenlandske chauffører stort set at sidde på hele markedet i danmark hvis de vil det gavner da ikke danske chauffører så hvis man

forståelse for at selv hvis alle regler er overholdt og alle vejpakker bliver godkendt og alle synes det er fantastisk så er der danske chauffører

set er til fordel for os alle sammen for transport er altså grænseoverskridende og

vi skal til at skifte chauffør ved grænsen så ja det er kommet for at blive at vi kører på tværs af europa men netop derfor

vi samarbejder om at få vejpakken gjort operationel og konkret

der er styr på det her for det er der ikke i øjeblikket der kan man omgå reglerne og være kreativ det er

en vis portion moral i det her for én ting er om det er lovligt

hedder moral og det hører ikke med til min moral at man lader folk arbejde under de forhold

og det overlader jeg trygt til dem men jeg vil også godt sige at hvis

billede af at nogle kommer og stjæler arbejdet fra de danske chauffører mener jeg ikke

og hvis ikke der var nogen udenlandske chauffører

gå alvorligt ud over vores erhvervsliv som har et kæmpe behov for at transporteret

under ordnede og regulerede forhold til hæderlige lønninger med de discountlønninger vi ser udenlandske chauffører kører for i danmark så argumentet holder altså ikke den sidste ting er et ganske kort spørgsmål da jeg kan høre

kristian pihl lorentzen sige mange gode ting betyder det at det at venstre tilslutter sig

fået ryddet den

vi synes samtidig at det er vigtigt at det her ikke bliver et billede på udenlandsk arbejdskraft i danmark

og tredstusind udenlandske statsborgere med lønindkomst i danmark overordnet er det sådan at de arbejder under overenskomster i cirka samme grad som danskere på industriområderne hvor man har undersøgt

forholdene tjener de det samme som danskerne og de bidrager netto til den danske statskasse i stor grad derfor bør den her slags groteske enkeltsager ikke skygge for det overordnede billede udenlandsk arbejdskraft styrker dansk velstand når filippinerne kan havne i danmark til de her meget dårlige løn og arbejdsforhold

udstiller det en generel udfordring i eu nemlig at der ikke er robuste regler nok omkring hvem der bliver lukket ind i eu

meningen med arbejdskraftens fri bevægelighed er ikke at man kan importere billig arbejdskraft fra polen til danmark et åbent europa kræver at der er styr på forholdene

både når det gælder arbejdskraft og når det gælder flygtninge og her ser vi altså eus allerstørste aktuelle udfordring

set det i forbindelse med de forhandlinger vi har haft om at øge adgangen

af udenlandsk arbejdskraft til danmark hvor

lønninger på under firehundredetusind kr

mindstelønningerne aftalt af arbejdsmarkedets parter også bliver kaldt for social dumping så det er et begreb der bliver brugt

jeg måske at ordet dækker fint nok men der er ikke nogen fast definition og det er

ellers hænge sammen for en liberalist hvis det ikke er et personligt frit valg de her mennesker har taget at arbejde under de her vilkår det har vi jo hørt nogle filippinere sige de

de her lønninger og de her arbejdsforhold så er det ikke et personligt valg og er det

som herre joachim b olsen tidligere har argumenteret for at man skal se

et liberalt samfund bygger på lov og ret og det er en liberal stats

bestemme over hvem der kommer ind over landets grænser og vi er

har vi også den holdning at der skal være styr på hvem det er man lukker ind i eu og her er der et eksempel på

altså en slumlejr i padborg hvor man ligger på hullede

skumgummimadrasser og hvor man ikke får den medicin man er blevet lovet man kunne få hvis man

liberal alliances ordfører så ikke at der har sneget sig en form for kynisme og grådighed ind i det danske samfund altså hvor man i sin stræben efter at få så god en pris som muligt

og hvor meget man skal presse citronen for at få så lav en pris som muligt

og ansvar ind i stedet for den her blinde stræben efter en lav pris når der er private firmaer

der er foregået nogle ting som virker uanstændige og ordføreren nævner så også og

blevet lovet nogle ting man har indgået en aftale

en arbejdsgiver om for eksempel at have adgang til noget medicin og

har det jo ikke noget med et velfungerende marked at gøre

jo aftalebaseret og man kan indgå aftaler med

uanstændigt jeg synes det er grundlæggende uanstændigt hvis

mennesker laver aftaler med hinanden og ikke overholder dem men det større problem her

er jo det at

altså hvis man kan importere arbejdskraft fra tredjelande via et andet eu land det er jo ikke meningen med med

er sådan et grotesk enkeltstående tilfælde og dermed kan man så forstå at det

er typisk men medgiver herre

og cabotagekørslen er jo som det også

til rumænske eller filippinske lønninger og

er relevante i den sammenhæng

den fri bevægelighed af arbejdskraft det er

til de regler vi ellers har på et liberaliseret arbejdsmarked inden for eu og der kunne

flere problemer det synes jeg må jeg nok sige er lidt oppe i luften i hvert fald noget vi beskæftiger os utrolig meget med om man synes der er rigtig mange problemer på det her område

i forhold til alt andet når man ser på det øvrige

danske arbejdsmarked hvor der er fri

og arbejder er overenskomstdækket i lige så høj grad som danskere og så videre så måske de her særregler også skaber nogle problemer i modstrid med deres

transportfirma som kurt beier transport og de er bestemt ikke de eneste

i cabotagekørsel i tilknytning til international transport så det er der vel al mulig grund til

det betyder jo så at der køres til filippinske lønninger også national transport og det betyder

overenskomstsystem som skulle være gældende og som skulle sikre lønmodtagerne

det er min opfattelse at det er der fuld opbakning til

i fagbevægelsen at løn og arbejdsforhold er noget der aftales mellem arbejdsmarkedets parter

det også deres opgave at håndhæve de aftaler eller sikre at andre bliver dækket af dem i andre lande for

kan det så blive en myndighedsopgave men det er min opfattelse at fagbevægelsen

som jo vil gøre det til en myndighedsopgave det er klart

danske lønmodtagere er langt størst ved at løn og arbejdsforhold er noget der fastsættes af arbejdsmarkedets parter og noget vi blander os uden

billedet af situationen eller noget i den stil men men sagen er jo den at det

groteske enkeltsager som i tilstrækkelig mængde faktisk udgør

ønske at jeg kunne give ordføreren ret i men ethundrede og ottetusind mennesker

de her mennesker som det

den risiko foran sig at et dansk erhverv faktisk

synes ordføreren

eller skal det stoppes jeg var faktisk i tvivl om hvad

nogle gange der er nogle der bryder lovgivningen og

myndighedernes opgave at sørge for at de bliver stoppet og det er sket

der så bliver grebet ind så de bliver stoppet

et udtryk for at lovgivningen virker og at myndighederne gør det de skal og det

det burde vi så være glade glade for så tror jeg at

detalje det er jo egentlig det afgørende sagen er jo at hvis de havde boet i campingvogne eller ordentlige skure

været fuldt lovligt også ifølge bygningsreglementet problemet er jo

hørte ordføreren sige at det her var for dårligt og det skulle stoppes

polen til at få tredjelandsborgere ind

fri bevægelighed meningen med den fri bevægelighed er at europæere inden for det europæiske fællesskab kan bevæge sig frit over grænser

danmark er jo lav på trods af at vi har rigtig rigtig mange mennesker fra udlandet der arbejder

men så må vi se på hvordan vi forhindrer at man fra polen kan hente tredjelandsborgere til danmark for det er ikke meningen

rigtig godt at debatten bliver følelsesladet i dag

det er da fuldstændig uanstændigt hvad vi har set i padborg

mange gange af de andre ordførere hvordan det

og hvordan det måske også var et fænomen under tidligere regeringer også den som sf selv var en del af

noget med at vi får prioriteret nogle ressourcer og får taget nogle samtaler med ministrene som jeg hører som værende meget lydhøre og velvillige

at virksomheder der udnytter og spekulerer i reglerne for fri bevægelighed

påvirker den måde som virksomheder agerer på men

vi udnytter mennesker fra fra tredjelande altså det globale nord har altid udnyttet det globale syd

det synes jeg er dybt problematisk og måske er det også der vi skal til at tale om ansvarlighed og anstændighed

arbejder man med antikorruption og med moral og etik

folkeskolen for at forebygge de her

systemer som i dag bliver fastholdt af korruption og tænkning på sig selv måske

det kan da ikke passe at vi skal stå og bruge et ord som filippinerfinten og tillægge filippinere noget af ansvaret for hvad der foregår her det er da ikke

filippineres eller jamaicaneres skyld at der er nogle uanstændige borgere der bedriver virksomhed på den her måde

så jeg må bakke op om

lavet og jeg tror også at alternativet kan støtte den alle de andre gode initiativer

og deslige bakker vi også op om

at min taletid løber ud nu så det må være

den manglende moral og jeg tror søreme ikke at nogen er uenige i at

han ikke finder at det er

fri bevægelighed i sig selv der er problemet

firmaer som udnytter det og spekulerer i den fri bevægelighed er det aldrig

kunne være at reglerne faktisk var indrettet fordi de skulle bruges på den måde

når man har nogle cabotageregler der giver mulighed for at chauffører fra rumænien bulgarien og nu altså filippinerne rent faktisk kan køre national transport i danmark

så faktisk er fuldt bevidst at reglerne er indrettet sådan og at det ikke er et forsøg på at værne nogen som helst men tværtimod for at skaffe billig arbejdskraft

lavet på baggrund af erhvervslivets interesser

noget af intentionen her men derudover

må vi også anerkende at vi har en europæisk union som vi har opbygget

hvordan vi stykker det bedst muligt sammen men jeg mener stadig at der ligger et kæmpekæmpestort ansvar og

at kontrollere de virksomheder som udnytter reglerne men også

sørge for at opdrage nogle borgere

en højere grad af anstændighed end det vi fortsætter med at se i transportbranchen

bygger jo i virkeligheden på liberalistiske principper og der er det rigtig svært efter min mening at håndhæve moral over for det

og konstruktionen giver mulighed for at man rent faktisk kan

fuldt lovligt til rumænske bulgarske eller filippinske lønninger så er det rigtig svært at se hvad det er man kan gøre

sætte moral over for

netop med hensyn til international transport

virksomheder eu har givet os beskyttelse af natur og miljø

menneskerettigheder sørget for at der ikke har været større krige i europa så eu er er meget andet end

onde

virkelig at ordføreren er klar over at der

problem med med ordet filippinerfinten altså som om man lagde ansvaret på filippinere

i alle de artikler og hos alle de mennesker jeg har talt med er der absolut ingen der bebrejder de her filippinere tværtimod de er faktisk også en slags ofre på lige fod egentlig med de mennesker hvis job de rejser op og besætter det var bare lige for at få

italesætte at det er det det er og det er også derfor jeg siger at det globale nord altid har udnyttet det globale syd og at det også er i den kontekst vi skal tale om det jeg taler mere om at der

hos andre ordførere nogle gange synes jeg ligger nedladende hentydninger til at de kommer og tager vores arbejde og det synes jeg ikke er rimeligt og slet ikke i en situation som denne som som

netop har italesat som slaveri

oppe i aarhus og ser hvilken armod han lever i med urinplastikflasker i førerhuset og så giver de ham halvtreds kr fordi

har ondt af ham hvorpå ham filippineren så begyndte at græde det var altså folk med tilknytning til vognmandsbranchen til chaufførbranchen som viste den medmenneskelighed over for ham her

den filippinske chauffør der er ingen der har et ondt ord at sige om de her filippinere det er den situation

mærke at alternativets ordfører gør

stræben efter den laveste pris laveste pris har taget om om sig i et alt for stort omfang om ikke der er

vi kan se her at der er en række firmaer der har arbejdet sammen med

vognmand i padborg som nu har opsagt deres arbejde jo positivt men der er også historien om

forfald der er tale om her hvor man er fuldstændig kynisk og ligeglad med hvad for en situation folk bliver sat i skal vi ikke tage noget action i forhold til det og kunne alternativet som jo nogle gange er vant til at tænke lidt ud af boksen tænke på ideer til hvad vi kunne gøre

synes jeg ligger til det globale nord

det her er jo bare en manifestation af den grådighed og det er rigtig uheldigt jo der er mange ting vi kunne

kunne være at vores presse også skulle være bedre til

i den her konstruktion skal have arbejde under overenskomst

og så skal virksomhederne sikre det i hvert fald i den her konstruktion

klart at vi skal gøre noget men jeg mener jo igen at vi skal pålægge virksomhederne et langt større ansvar og langt større sanktioner sanktioner for det er jo ufatteligt

de her nye regler men det gør jo så

vi har men vi har også netop mulighederne for

selv at tage ansvaret selv at gå forrest hvis ikke vi kan få de her uanstændige virksomhedsejere til at gøre det

ret interessant vi så jo også at

bliver der kun ét spørgsmål til hver spørger og vi

så er det herre rasmus helveg petersen

mig den fælles holdning der er i salen i dag det vi har set i padborg er selvfølgelig aldeles uacceptabelt

heldigvis hørt en stribe initiativer fremlagt af regeringen herunder

jeg har noteret mig at lederen af den berørte transportvirksomhed i dag beklager sin egen forretningspraksis det er glædeligt at der er et massivt

mediepres og myndighedspres kontrol fra fagforbund og med dagens debat også et politisk pres på de mennesker der udnytter reglerne på den måde som vi har set her så selv om sagen er beskæmmende synes jeg dog at reaktionerne i det mindste viser at det er en risikabel affære at drive plat og spekulation på det indre marked på den måde det er foregået her dansk erhvervsliv er helt afhængigt af en effektiv transportsektor til samme pris som konkurrenternes i resten af eu men vi skal insistere på ordnede forhold vi stemmer for

anmodningen om at få den her hasteforespørgsel

det radikale venstre det eneste parti der ikke

holdes den her hasteforespørgsel nu noterer

har besluttet sig for at stemme for

da forespørgslen

af arbejdsforholdene i danmark

jeg bidrage yderligere til den dårlige stemning for det drejer sig nemlig ikke kun om vognmandsfirmaet kurt beier i esbjerg også henrik hansen der har contrans i syddanmark har været med til at skære kattelemme i døren ind til eu og gennem de kattelemme trækker de underbetalte underkuede disciplinerede chauffører

filippinerne men også fra ukraine kasakhstan og usbekistan

og jeg kender derudover navnene på to andre transportfirmaer

er virkelig noget at tage fat i her i to tusind og sytten blev der givet enogfyrretusinde

og enoghalvfems arbejdstilladelser til chauffører gennem polen i eu i det hele taget blev der givet fireoghalvfjerdstusinde og ottehundrede og fireogtredive sidste år antallet af tilladelser til chauffører fra tredjelande er steget med tres procent siden to tusind og femten og jeg har selv på nærmeste hold konstateret konsekvenserne af det sidste år kørte jeg sammen med en dansk eksportchauffør der kører fisk til italien ned gennem europa og hver gang vi kørte ind på en rasteplads var billedet det samme det var et vindue ind til fattige parallelsamfund i sidste weekend besøgte jeg tre parkeringspladser på fyn og snakkede med chauffører fra forskellige lande

er god grund til at kritisere griske vognmænd også fordi de gør det svært for de seriøse og de respektable danske transportfirmaer der mister ordrer når der konkurreres på at presse løn og arbejdsforhold for chaufførerne heldigvis nægter en del danske vognmandsfirmaer at deltage i den forråelse af arbejdsforholdene

også vi skal tage fat på en lidt anden del af den her diskussion nemlig hvem det er der køber

andre firmaer i danmark bidrager på den måde til at presse omkostningerne i søndags snakkede jeg med to chauffører fra bosnien

to andre kollegaer boede i deres lastbiler på en lille parkeringsplads nede ved ringe

om de mange uger de kørte i fast rutefart med juice fra mosteriet i ringe til sverige og tilbage igen de boede uden bad og toiletter og da jeg spurgte hvordan de ellers klarede det ja så pegede de sådan helt resigneret over mod nogle buske

og det gør man altså for at spare nogle ganske få øre

jo må handle om per liter juice der skal sendes til sverige jo jo i rynkeby er de gode til at presse æbler og appelsiner og så sandelig også arbejdsforholdene

med en rumæner som i seks måneder i træk boede og arbejdede i lastbilens førerhus i fast pendulfart mellem danmark sverige og finland og det gælder for

for ham rumæneren her at reglerne om

uden for langeskov ligger en virksomhed der producerer artikler til kæledyr og firmaet reklamerer med sådan en kæmpe reklame på deres deres væg

er ingen tvivl om at de har stor kærlighed til kæledyr i det firma anderledes ser det ud med omsorgen for de tre bulgarske chauffører som overnattede i et trist industriområde uden faciliteter

postkasseselskaber og kattelemme skal sømmes til eu er hammeren og sømmene er rettigheder til lønarbejderne i danmark skal vi slå hårdt til med øget kontrol og bøder der kan mærkes på direktionsgangene der er brug for fair transport

flere andre ordførere også har

som de filippinske chauffører har levet under hos vognmanden i padborg tv optagelserne fra padborg har også gjort et stort indtryk på mig og jeg er rystet over at sådan

kan finde sted i danmark det er helt uacceptabelt at byde chaufførerne sådanne vilkår

og ryddede hele lejrområdet og at der nu foregår en efterforskning så vi kan få sagen fuldt belyst fra konservativ side vil vi gerne være med til at se på hvordan vi kan forbedre kontrollen vi ønsker ikke en yderligere åbning af markedet for cabotagekørsel så længe der er store sociale forskelle mellem medlemslandene sådan som det er tilfældet i dag vi ønsker at sætte ind mod systematisk cabotagekørsel og dæmme op for brugen af postkasseselskaber der alene oprettes for at omgå reglerne

jeg også glad for at transportministeren vil tage sagen op og være med til at sikre at når der for eksempel kommer filippinere til danmark via en polsk arbejdstilladelse og tjenesteydelsernes frie bevægelse sker det

jeg er glad for at regeringen også vil være med til at se på om vi kan forbedre kontrollen af reglerne her i danmark det er vigtigt at vi har en grundig og effektiv kontrol eu skal også være med til at løse opgaven og derfor ser jeg frem til i næste uge at høre en tilbagemelding fra transportministeren efter at han har haft en drøftelse med sine ministerkollegaer

sige at det glæder mig at der er en bred enighed her i folketinget om at at der skal gøres noget på området

systematiske cabotagekørsel som jo

selvfølgelig høre om det så også betyder at det konservative folkeparti

i forbindelse med finanslovsforhandlingerne vil sætte ind for at

der også skaffes yderligere midler til en mere effektiv og ekstra kontrol af nogle af de her ting altså ekstra kontrol af landevejstransporten som jo når der kontrolleres afslører snyd med både det ene og det andet køre hvile tid cabotage og snyd med

at i trods alt snakker sammen i partiet og

det må vi simpelt hen sætte ind for så

det og det er selvfølgelig noget vi ser meget alvorligt på og som vi gerne vil prioritere at der skal gøres noget ved hvordan og hvorledes det så skal være må jo så

at der er bred enighed i folketinget om at fordømme de forhold som de udenlandske chauffører har været indlogeret under hos en dansk vognmandsvirksomhed i padborg forhold som er helt uacceptable

også tilfreds med at en række myndigheder rykkede ud og fik sat en stopper for

uacceptable forhold ved at rydde hele lejrområdet det er et klart bevis for mig på at den fælles myndighedsindsats på området er vigtig og at den har en effekt fordi den gør os i stand til at håndtere sådanne problemstillinger dermed ikke sagt at vi ikke kan gøre mere det er helt afgørende på dette område at vi har en grundig og effektiv kontrol og at regeringen er villig til at se på om der er områder hvor vi kan forbedre kontrollen det er også et af de emner beskæftigelsesministeren og jeg vil

op på det møde som vi vil indkalde de faglige organisationer til og hvor vi kan blive klogere på hvad vi kan gøre for at understøtte den danske arbejdsmarkedsmodel så sager som den her kan håndteres samtidig er det vigtigt for mig at understrege at regeringen fortsætter med at arbejde meget aktivt i eu for at sikre at vi får nogle bedre regler på det her område så vi får dæmmet op for situationer som den her lad mig her gentage nogle af regeringens prioriteter i forhandlingerne om vejpakken

vi ønsker at der bliver dæmmet op for anvendelsen af postkasseselskaber der alene oprettes for at omgå reglerne samlet set ønsker vi generelt at der bliver skabt mere fair og lige konkurrencevilkår i transportbranchen på mandag den tolvte november tager jeg til bruxelles for at diskutere disse prioriteter med mine kollegaer i vejtransportalliancen

jeg frem til at drøfte dem med alle folketingets partier som er inviteret over i transport bygnings og boligministeriet til et møde om

havde en tilkendegivelse af om man støtter det forslag til vedtagelse

en række ting

i de forhandlinger der foregår i eu om

det blev ikke nævnt hvad med det her hul

andre lande hvor man pludselig mener at nu mangler man arbejdskraft på det ene eller det andet felt herunder chauffører og så kan de jo så via eus kørselsregler brede sig ud over hele europa vil det man sætter ind

forhindre at folk der kommer til polen på en polsk

pludselig kan befinde sig i danmark og køre transport herunder cabotagekørsel i

det gør regeringens medlemmer af de tre regeringspartier også

vejpakken kan ikke forhindre de generelle regler i eu om at

første hvert land selv må beslutte om landet vil tage arbejdskraft fra tredjelande ind i landet

eus regler om

salg af tjenesteydelser på tværs af grænser kan betyde at ansatte fra tredjelande tredjelande kan

levere tjenesteydelser i andre eu lande så det kan vejpakken ikke håndtere

og de udstationeringsregler giver landene ret til at regulere løn og arbejdsvilkår sådan som de reguleres i landet selv der er der bare det forhold at i danmark har vi ingen myndighedshåndhævet

man mener at udstationeringsreglerne i bund og grund ikke kan håndhæves eller at det er fagbevægelsen der skal håndhæve

vi problemet jeg har sagt det flere gange under debatten her det er umuligt at løfte den opgave at tegne overenskomster på tusindvis af transporter der kører ind

er det til gældende overenskomst

til at køre kørsler ind og ud af danmark fra danmark og til danmark

faktisk godt er inden for fagbevægelsens rækkevidde at kunne håndtere hvis vi giver dem de redskaber som er nødvendige for det

et rut register og tilsvarende er der også et register på vej på

med en minister på talerstolen så jeg har bare et andet spørgsmål af lidt mere generel karakter

danmark eller luxembourg

for alle landene når nu geografien er så åbenlyst forskellig

er en indskrænkning af muligheden for på transportområdet at levere det som det indre marked åbner

alle andre områder nemlig at man kan arbejde

tværs det kan man meget mere frit uden for transportområdet end man kan på transportområdet for der er det indskrænket af cabotagereglerne

har svært ved at forestille mig at der kunne være forskellige cabotageregler afhængigt af hvilket land det er og afstanden til det land der køres cabotage i

det kan jeg ikke forestille mig men jeg hører gerne på forslag og hvis det er fornuftigt

også på baggrund af det som herre henning hyllested har nævnt flere gange at nu må vi i

tage en dialog med med arbejdsmarkedets parter det

også derfor at transportministeren og jeg i

invitere arbejdsmarkedets parter til en drøftelse

været til diskussion omkring indsatsen for at sikre ordnede forhold

og jeg tror at alt efter hvilket år man

også prioriteret det her der er forskellige diskussioner

ordnede forhold er alt efter hvilket område vi taler om

ser på ordnede forhold når regeringen taler om det

er det det samarbejde der finder sted på tværs

indeværende år tilført yderligere ressourcer til det område men når det så er sagt

som regeringen jo støtter og det har transportministeren også givet udtryk for og sige at

mere operationelt følger nogle af de ting der er nævnt i

kan konstatere at der bliver en forøget kontrol som der står i

jeg er da også rigtig glad for vil jeg sige at

regeringen er enig med os i at der skal lægges afgørende vægt på det er jo eu sprog som vi alle sammen kender

at det er danske løn og arbejdsforhold der skal gælde i forbindelse med tredjelandskørsel

en del af den her diskussion om spørgsmålet om ordnede forhold og der må vi så også se på hvordan

bliver fulgt op men selvfølgelig også sikre at folketinget er informeret om

lavet et forslag til vedtagelse igennem et særdeles særdeles konstruktivt samarbejde det tog lang tid men

gerne sige tak for debatten i dag jeg synes

en god og en rigtig væsentlig debat og det var også formålet med

få sat fokus på de urimelige forhold som

landevejstransport international

afledte cabotagekørsel kombikørsel og tredjelandskørsel hvad det alt sammen hedder det har været

tilslutter sig forslaget til vedtagelse vi synes at det på mange måder er

vedtagelse som i høj grad udstikker en retningslinje

det fremtidige arbejde omkring de her ting i eu i forbindelse med de forhandlinger der foregår i eu i øjeblikket og

at her skal danmark stå fast og her skal vi være virkelig virkelig skarpe det kan vi jo blive endnu mere hvis vi samarbejder med lad os bare kalde dem ligesindede lande lande med samme opfattelse som os

den såkaldte vejalliance det er rigtig godt det andet spor som vi jo også forfølger i

en forøget kontrolindsats vi synes jo at der har været en lidt mangelfuld indsats igennem længere tid

tungvognspolitiet bliver brugt til til meget andet

rigtig gode til vi har virkelig et korps af betjente her som er både dedikerede men

også er eksperter på deres område

jo ikke bare betjentene det er også hele baglandet af jurister og anklagere og så videre

vedtagelse er en synes vi da selv

skarp formulering af at her måske er noget som jeg har givet udtryk for flere gange og som også nogle af

må det jo så omsættes i

øgede ressourcer øgede midler til

for det første vil have en en

fange mange af de ulovlige forhold der foregår vi har hørt fra de filippinske chauffører hvad det er for nogle forhold de kører

til tyve kroner i timen

altså noget med at de kører næsten næsten døgnet rundt og overnatter hele tiden og så igen i i deres førerhuse

faktisk to mand om at dele og man må jo ikke mens

rigtig tid til at overnatte på ordentlig vis det er nogle

vi hører om og det vil være nogle af de forhold man kan gribe ind over for hvis man forøger kontrollen fra tungvognspolitiets side så jeg synes alt i alt at det har været en rigtig god dag og det har været en rigtig god debat og det er

vedtagelse som hele folketinget altså slutter op om det kan næsten ikke være bedre vi har store forhåbninger til at det også vil betyde at vi får en forstærket indsats på det her område og at vi også kommer til at stå virkelig skarpt i forhandlingerne

afstemning om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den ottende november totusinde

jeg skal meddele at det af herre peter hummelgaard thomsen under nummer seks opførte spørgsmål

hundrede og seks og halvfems til justitsministeren og det under nummer tretten opførte spørgsmål s en hundrede og fem og halvfems til skatteministeren udgår efter ønske fra spørgeren spørgsmålene bliver i stedet stillet som skriftlige spørgsmål jeg skal også samtidig meddele at det

herre jens henrik thulesen dahl under nummer fjorten opførte spørgsmål

hundrede og fem og firs til uddannelses og forskningsministeren udgår efter ønske fra spørgeren spørgsmålet vil

er til justitsministeren og det er stillet af

om grænsekontrol ud af danmark vedrører muligheden for at

en såkaldt omvendt grænsekontrol

man må kalde det det jeg er ligesom spørgeren meget stærkt optaget af at der sættes ind over for omrejsende

udlændinges kriminalitet de omrejsende kriminelles gerninger her i landet

er uacceptable de skaber utryghed og de skal selvfølgelig bekæmpes derfor har regeringen iværksat en række tiltag for at komme de omrejsende udlændinges kriminalitet til livs det gælder for eksempel de opsatte anpg kameraer ved ved samtlige grænseovergange

muligheden for såkaldt omvendt grænsekontrol

til at rejse nogle alvorlige spørgsmål i forhold til

er en alvorlig terrortrussel mod danmark vi får lidt svært ved

så gør vi heldigvis så mange andre ting

enig i selve indholdet af spørgsmålet

vi har gjort rigtig meget i fællesskab

og politiet må selvfølgelig gerne stoppe en bil og

de omrejsende kriminelle nu kan

kan indføre en grænsekontrol ud af danmark med de regler der er i schengen men

man kommer der er prioriteret midler til politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i grænsenære områder

tyskland og sverige altså uden at det lige er decideret grænsekontrol

vi faktisk gøre rigtig mange ting og det gør vi allerede i dag og det diskuterer jeg gerne om vi kan intensivere på en eller anden måde

men jeg vil være med til rigtig meget andet altså at kigge på kameraerne se på om politiet i højere grad

at bekæmpe de her udenlandske kriminelle for det er

kriminalforsorgens flerårsaftale som bekendt følger det af flerårsaftalen at der skal ske en modernisering af kriminalforsorgen det er en meget stor opgave som betyder ændringer for både kriminalforsorgen som organisation og for de enkelte medarbejdere men det er også helt

at vi får moderniseret fængselsvæsenet og forligskredsen bag flerårsaftalen har derfor i løbet af sommeren truffet beslutning om at lægge

at samtlige af de uniformerede medarbejdere på fængslet er blevet tilbudt ansættelse i andre af kriminalforsorgens institutioner i nærheden af deres bopæl eller i nærheden af møgelkær en stor del af de ikkeuniformerede civile medarbejdere er også blevet tilbudt ansættelse andre steder i

beslutning som direkte berører de medarbejdere der skal flytte arbejdsplads og

er alligevel glad for at langt hovedparten af de uniformerede medarbejdere

det vidner om synes jeg at medarbejderne i kriminalforsorgen på trods af at der sker

arbejdsliv er nogle rigtig dygtige og engagerede medarbejdere og det er

tilbage i maj måned to tusind og sytten hvor jeg stillede spørgsmål

normeringspolitikken og udviklingen i antallet af overfald på ansatte og i det hele taget den dårlige arbejdssituation og det dårlige arbejdsmiljø som der helt åbenlyst var

for mange af kriminalforsorgens ansatte jeg husker bestemt også at ministeren

vil jeg selvfølgelig gerne vide om medarbejderne har har valgt at flytte med

én ting er jo at vi gør en indsats via vores flerårsaftale om at

få folk koblet ind igen og at få et øget optag på

skolen hvor man uddanner

målt på antallet af fængselsbetjente og ikke mindst

at antallet af indsatte

fordi vi har brug for hele tiden at kigge på

er noget i den måde vi arbejder på som kan gøres bedre altså der er nogle lukkede fængsler som har meget få overfald

spørgeren eller jeg kan jo leve med

jo har en klar aftale om at der skal være mindst to på arbejde ad gangen

simpelt hen kan sendes ud til de steder hvor man er særlig udfordret og

er jo ikke bygninger der er vores problem det er mandskab vi har sådan

at få dem og det er noget af det vi kommer til at snakke om i forligskredsen hvordan laver vi en ekstra indsats for at få flere betjente

alene i året to tusind og sytten

netop den her dvalesituation som ministeren jo har bebudet i forhold til

statsfængslet møgelkær den er jo effektueret stedet er lagt i dvale

bygningsmiljø der er derude interiør

inventar i det hele taget har andre institutioner været ude og inspicere med henblik på at flytte det til andre af kriminalforsorgens bygninger

i en sektor så så løser vi det og jeg skal love for

skal jo ikke have plads i vores samfund og så vidt det

også glad for at vi med den nye rockerborgslov som var en del af bandepakke

vi lavede i fællesskab gjorde det muligt for kommunerne at lukke rockerborge og bandeklubhuse med de regler

bandeklubhus når stedet er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for naboerne jeg har med glæde kunnet konstatere at loven er blevet brugt i en række kommuner

i august måned et møde med en række kommuner der rejste det her spørgsmål

til at pege på hvilke udfordringer med reglerne de ser

i løbet af de kommende måneder at have et overblik over de små og store udfordringer der måtte være med reglerne og hvordan vi kan afhjælpe dem

set bare her erklære mig positiv over for de tiltag der kan hjælpe kommunerne

for de kommuner der har vanskeligheder

og rockerborgene rundtomkring

kunne slå ned på og derfor var det jo en glæde for os at kunne være med til at give kommunerne nogle nye redskaber så man kunne få lukket nogle af de her

rent faktisk kan bruge reglerne

vækker det jo en vis bekymring når flere kommuner står frem i medierne og siger jo jo det er meget godt at i i folketinget vedtager bandepakker og gør alle mulige ting

egentlig er baggrunden for at jeg har stillet det her spørgsmål er at jeg godt kunne tænke mig at vi kom frem til en situation

spørge ministeren hvornår man regner med at have noget konkret

har man nogen konkrete ideer i støbeskeen

hvordan man kan gøre det nemmere at lukke de her

med at bevise at rockerborgen er egnet til at

og utryghed for borgerne og der er også udfordringer med at forbud i førstegangstilfælde kun gælder

mejslet i sten at det skal være tre måneder eller

meget klar til at kigge på og så vil jeg gerne sige lidt mere

vil jeg allerede nu give fuld opbakning til

næsten sige at alle tiltag man kan ryste ud af ærmet eller

kommunerne møder af vanskeligheder er vi klar til at kigge på og diskutere

set på det her jeg vil så spørge ministeren

blev nedsat en særlig enhed der

rent administrativt gik ind hvis der var en kommune der havde en udfordring med det her og med det samme altså fra dag et ydede juridisk bistand til at man kunne få set på hvordan man kunne få effektueret det her

det var man ikke lige så interesseret i hvordan kan vi gøre det

der kan være nogle jurister i en kommune der tænker vi går lige til stregen og udfordrer alt det vi kan og der kan måske være nogle jurister

jeg sikker på at spørgeren er enig i gå nu til stregen

frem til at blive indkaldt til til nogle orienteringer om det her på et senere tidspunkt

bare som udgangsreplik sige ministeren har fuld opbakning fra dansk folkeparti til at slå hårdt ned på det her område vi ønsker rockere og bandemedlemmer ud af deres klubhuse så ethvert tiltag der kan

kan hjælpe kommunerne endnu mere og opfordre kommunerne til at være meget

der er ro og orden i landets fængsler alle ansatte skal have trygge arbejdsforhold og kriminalforsorgen skal være en god og attraktiv arbejdsplads det var som bekendt også en central del af vores flerårsaftale for kriminalforsorgen at sikkerheden skal styrkes og at arbejdsforholdene skal forbedres for vores fængselsbetjente og med den flerårsaftale iværksætter vi jo en række initiativer med netop det formål der er blandt andet blevet etableret to nye forstærkningshold der kom ordet

i alt tredive erfarne fængselsbetjente der siden slutningen af august har bistået deres kolleger i de fængsler og arrester som har brug for ekstra hjælp og støtte

også blevet tilført cirka fyrre årsværk til de afdelinger i fængsler og arrester der er særlig præget af bandemedlemmer begge initiativer skal netop bidrage til at målrette indsatsen der hvor belastningen er størst og på den måde forbedre sikkerheden og trygheden for medarbejderne samtidig arbejder kriminalforsorgen hårdt på

imødekomme det aktuelle personaleunderskud som også kan være med til at udfordre

i deres hverdag det handler både om at fortsætte den intensive indsats for at rekruttere nye

tænke nyt i forhold til hvilke opgaver vores betjente skal løse som reaktion på de overfald

vi så hen over sommeren har jeg besluttet at gå endnu videre kriminalforsorgen er derfor på vej med en helt ny strategi for håndtering af de mest konfrontationssøgende indsatte navnlig bandemedlemmer der erfaringsmæssigt står bag langt de fleste episoder med vold og trusler

til at se på hvad der kan gøres sikkerhed og tryghed

i landets fængsler og det skal gælde dem alle sammen

jeg vi skylder vores betjente

at drøfte det og hjælpe hinanden med

komme hele vejen omkring det i vores møder i i forligskredsen og nu har vi

hvor det lader til at man simpelt hen bare er under et et helt vildt pres

på flere sider både i forhold til den forråelse der er hvor en stor del af de indsatte er dybt kriminelle og hårdkogte bandemedlemmer som man skal omgås

meget stor forsigtighed men jo også på

den situation at der endnu ikke er leveret på den del der handler om antallet af de ansatte altså antallet af fængselsbetjente

mangler nogle fængselsbetjente som som gør os meget bekymret

jo er det der er afgørende for at man kan have en faglig sparring om

ligger et helt klart aspekt af sikkerhed i at man er folk nok altså at man ved at hvis der sker et eller andet

så er hjælpen tæt på så skal man ikke frygte noget

i kriminalforsorgen det kan der være mange årsager til men jeg tror bare man må sige at

helt store ting vi beder bare om at vi kan nå det vi i fællesskab har lovet hinanden og der vil jeg høre

om der er nye initiativer på vej fra regeringen i forhold til at kunne løse og levere

der er igangsat en intensiv rekrutteringsindsats med kampagner blandt andet på sociale medier og det har ført

stort ansøgerantal i to tusind og atten

to tusind og atten det er det højeste antal i i flere år

til trods for at vi har fået

har vi stadig væk en udfordring omkring afgangen

og en af de dele jeg vil spørge ministeren om

at man i fængselsforbundet åbenbart har ladet sig inspirere af det vi har gjort for politiet

det viste sig så at være godt for optaget den diskussion går jeg helt fordomsfri til

vil bestemt ikke udelukke at det også kan være en idé og det synes jeg vi skal tage sådan en helt

en anden del af det fængselsforbundet har været inde på

er fleksibilitet i vagtplanlægningen det synes jeg da også er relevant jeg håber da

at det er sådan i dag at man tager hensyn til vores personale derude og sørger for at inddrage dem i de her ting men det kan være at ministeren kan sætte

overvejer man jo lige nu en række tiltag i den nye strategi arbejdsgruppen ser på for eksempel øget brug af håndjern og håndjernslemme i celledørene og at styrke den sikkerhedsmæssige uddannelse af fængselsbetjente det

jo alt det vi gerne skal ind og have en god snak med hinanden om for vi har

og det er stillet af herre claus kvist hansen

på fødevareområdet men nu har spørgeren henvist til min besvarelse af spørgsmål ni hundrede og fem fra miljø og fødevareudvalget om kontrollen med at penge fra halalcertificeringer ikke bruges til at støtte terrororganisationer

jeg kan sige om det spørgsmål i dag og

lidt svært er grundlæggende det samme som jeg gav udtryk for i min skriftlige besvarelse pet har til opgave

forebygge efterforske og modvirke forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed samt forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder som led i pets

naturligvis have fokus på mulige finansielle spor med henblik på at afdække eventuel terrorfinansiering jeg kan ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse besvare spørgsmålet om efterretningstjenestens arbejde det beklager jeg men det

forskellige temaer omkring halal

nogle virksomheder betaler opkræves

som har en eller anden form for relation til world muslim league som er er saudi arabien baseret og især den sidstnævnte organisation er en som man meget meget nødig vil sættes i forbindelse med de promoverer hårdkogt

saudiarabiske version af islam

udtrykt støtte til dødsstraf til homoseksuelle bekæmpelse af demokrati kvindeundertrykkelse og generel shariapropaganda derfor synes jeg faktisk det er et rigtig relevant spørgsmål at stille til en justitsminister hvordan sikrer man

hvor mange penge bliver der overført hvad bliver de brugt til forsvinder pengene så når de først er kommet til saudi arabien eller

kommer med en række generelle beskrivelser af hvad pets opgaver er

så får den lov at hænge der og så og så vil ministeren ikke besvare mere

da ikke går røg af en brand uden at der er ild og jeg må tilstå at jeg synes jeg lugter røg

ministeren kommer med man må da kunne sige et eller andet

vi har styr på hver eneste transaktion der

ikke føres kontrol med pengestrømmene og så videre

opgave er jo at se

er der pengestrømme der

har jo et organ i folketinget når det handler om

arbejde og det er der vi kan tale om den slags ting og det er ikke fordi

hvor man af en eller anden årsag har et system hvor der skal betales en religiøs afgift på en

lang række formentlig de allerfleste kødproduktioner i den

det er slemt nok i sig selv når det så foregår og man ved at pengene går et sted hen hvor der

arbejde med det jeg som minister er orienteret om eller ikke er orienteret om hverken kan eller må jeg stå her og svare på åbent i folketingssalen

virksomhed eller når vi kigger på hvordan man

vi lever i det hele taget i en tid hvor der er fokus på pengestrømme

omkring konkrete operationer har vi ét sted til det hvor også spørgerens eget parti er repræsenteret og det er i kontroludvalget

derfor hvilke efterforskningsskridt pet

overholder de regler han er underlagt og ikke kan oplyse det hernede i folketingssalen det er ikke fordi ministeren ikke vil give et svar men ministeren må ikke fordi det er strafbart for ministeren hvis ministeren skulle oplyse

ting hernede i folketingsalen og ministeren har redegjort for hvor de sager kan oplyses det var oplysning til dem der eventuelt sidder og

det og synes det er mærkeligt at ministeren ikke svarer men vi har faste regler ministeren må ikke ellers var ministeren oplagt at straffe så det var en forklaring på det tak til herre claus kvist hansen

at ministeren kunne godtage at formanden blandede sig lidt i det her

finansministeren og det er stillet af herre erik christensen

vil gennemføre arbejdsudbudsreformer efter et valg i to tusind og nitten og vil ministeren afvise at en stemme på venstre derfor vil medføre en stemme for at danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet

på den her måde jeg ønsker at der skal ske udvidelse af arbejdsudbuddet i danmark ud fra den helt simple betragtning at det der gør et land rigt er hvor meget man arbejder og hvor klogt man arbejder

hvilken produktivitet der er i danmark hvilken produktivitet der er i hver arbejdstime vi har

gange hvor mange timer vi arbejder så jo flere danskere vi får til at arbejde jo bedre er det de reformer som er blevet gennemført siden to tusind og seks har faktisk

når vi når frem og de er fuldt indfaset i to tusind og fem og tyve at flytte en kvart million danskere ind på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse det gør danmark rigere og mere velstående

at danmark skal være fortsat og derfor ønsker jeg at gennemføre arbejdsmarkedsreformer

og regeringen har ikke et forslag om at man skal hæve pensionsalderen

er aftalt i den brede aftale med blandt andet

blandt at kigge på de modregningsregler og de skatteregler der er hvis man arbejder samtidig med at man

modtager folkepension for der er jo muligheder for at gøre det mere attraktivt for folk at vælge at blive

de mest positive ting jeg har set på arbejdsmarkedet i de seneste år er tendensen til at flere ældre både fra tres til fire og tres

passeret folkepensionsalderen faktisk vælger at blive på arbejdsmarkedet vælger at bidrage

de har nået pensionsalderen det kan vi understøtte

sikre at reglerne betyder

for ikke så mange dage siden nemlig den tredivete oktober

at der kommer et valg i to tusind og nitten det ved vi og så håber

reformer som styrker arbejdsudbuddet så langt så godt og det er

finansministeren lige har redegjort for her men men det der jo sådan ligger lidt som en bekymring er at hvis vi kigger på på den helhedsplan som den daværende venstreregering havde altså inden vi nu fik vlak regeringen

at venstre ønskede at hæve pensionsalderen med yderligere seks måneder derfor

mit spørgsmål kan vi så være sikre på at den plan

spørgsmål det er korrekt at venstre lagde en helhedsplan frem

også forsøgt at forhandle den igennem og vi kan konstatere at der

der vil være villige til at føre den helhedsplan igennem uændret derfor har vi også valgt

i takt med at vi lever længere regulerer vi også folkepensionsalderen op

første januar to tusind og nitten så kommer det første lille trin

mellemlang og lang sigt hvor dansk økonomi er langt stærkere end

et valg skulle betyde at der blev

på mandaterne så hører jeg stadig væk finansministeren sige at det stadig væk er venstres mål at kunne udvide pensionsalderen med yderligere seks måneder er det korrekt forstået

det partipolitisk men hverken venstre eller regeringen har et forslag om at hæve pensionsalderen vi har et ønske om

gøres på mange måder et enkelt eksempel på det regeringen har foreslået at man hæver det såkaldte fribeløb som

vil det betyde at en række studerende vil arbejde noget mere

måske også søge at finde et arbejde der er mere studierelevant og det vil øge arbejdsudbudet i danmark

studerende og for arbejdsmarkedet og

langt mere relevant job for deres studie

ikke finansministeren afvise han siger bare at på nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for det

nogle der laver et portræt af at det at øge arbejdsudbudet

mange måder at øge arbejdsudbudet på og vi arbejder fra regeringens side på at bruge flest mulige af de måder for at gøre danmark

finde flere hundrede millioner kroner til landets rigeste kommuner i nordsjælland samt københavn når han ikke kan finde otte ni

er to ekstraordinære situationer der har ført til

for at kunne blive kompenseret for nogle meget pludselige tab det ene er en aftale vi indgik i i

på grund af at danmarks statistik har revideret den statistik for borgernes uddannelsesniveau som anvendes i opgørelsen af to kriterier i udligningen

der har vi besluttet at lave en overgangsordning på en milliard kroner i hvert af årene

om konteringsregler i forbindelse med ældre og voksne med handicap derfor har regeringen parallelt med den første overgangsordning søgt et flertal for en anden overgangsordning på to gange nul

kroner i forhold til den sidste ordning

der får glæde af den ordning og at det dermed ikke alene er kommuner i nordsjælland og københavn derudover får

blandt andet øtilskud og særtilskud efter udligningslovens § sekstende læsø kommune modtager som økommune et øtilskud som for to tusind og nitten er på fire og tyve million kr og derudover er der en særtilskudspulje efter

fjorten million kr men fik lidt over fem million kroner meddelt fra økonomi og indenrigsministeriet så

bliver paradisiske tilstande på læsø

og det er jo derfor at jeg spørger kan ministeren ikke bare lige for en god ordens skyld

der er jo meget spin i det her de kommuner som man har givet to

fået alt for mange penge i forhold til en række andre kommuner fordi der var fejl

kompetenceniveau derfor står vi jo tilbage med at ministeren skal svare på hvordan det kan være at nogle kommuner har så meget besvær med at få tingene til at hænge sammen som for eksempel læsø jeg kan garantere ministeren for

og ministeren er vel sat i verden for at sørge for at man har et beløb

vi har et land i balance det har vi altså ikke i dag

læsø er voldsomt under pres

jeg da også er opmærksom på situationen på læsø da jeg har fået en henvendelse fra kommunen om den økonomiske situation det er også derfor at økonomi og indenrigsministeriet er gået i dialog med læsø kommune om hvordan vi kan hjælpe dem

hvordan de kan prioritere ansvarligt og få vedtaget et budget i

også var dialog mellem læsø kommune og indenrigsministeriet forstår jeg og hvis det kan føre til

ikke holdbart i det lange løb at landets mindste kommune er nødt til at aflevere et budget med et så stort underskud som det

hvad indenrigsministeren har tænkt sig at gøre ved

tusind og nitten faktisk er lidt større end det vi tildelte for to tusind og atten og derudover

hvis vi kommer igennem folketinget med vores ønske om at få den anden overgangsordning

også tildelt et beløb der så der er faktisk to steder hvor man får et ekstra beløb i og nitten i forhold til to tusind og

vi har lavet overgangsordningerne

ikke foreslået overgangsordninger og der påhviler det altså den enkelte kommune at sørge for

så stort et underskud og i andre kommuner

struktur og forskellige andre ting hvis man

begivenheder det kan vi se så er der en kamp

befolkningen om at det er økonomi og indenrigsministeren der skal lave budget for de otte og halvfems kommuner det er kommunalbestyrelserne der skal gøre det jeg har haft et møde

fået mulighed for at høre om deres situation vi har tildelt et særtilskud som er højere i

som læsø kommune også vil få glæde af

det står fuldstændig klart at det er det der er de faktuelle omstændigheder så er

at det er svært at spare en skole hvis der kun er én det anerkender jeg til fulde men vi har jo fra økonomi og

side sagt at nu har vi en dialog med læsø kommune omkring at se på hvad man egentlig kan gøre i forhold til

drage konklusioner inden den dialog

der opfordrer til stop for udenlandsk finansiering af politiske aktiviteter camoufleret som religion herunder særlig tyrkiske aktiviteter i europa oplyse om der ikke er en fare for at de tyrkiske moskeer er en trussel imod integrationen og herboende kritikere af

syv og tredive opfordrer rådet til at

udenlandsk støtte og det er jo netop det som regeringen

fremsatte i i december sidste år

trossamfund uden for

et bredt flertal i folketinget stemte for

også dansk folkeparti loven forpligter anerkendte

tyrkisk islamisk stiftelse er anerkendt som trossamfund i danmark og derfor

jo også underlagt de krav om åbenhed

nu er fastsat

omgange stillet skærpede krav til

det gælder jo åbenhed om donationer regeringen har også besluttet at almengørende foreninger skal oplyse om

udenlandsk støtte på over tyvetusind kroner for at blive godkendt af

kan man sige ikke i sig selv problematisk men det problematiske

hvis det er støtte til skoler og

demokratiet og grundlæggende friheds

jeg synes helt personligt at det ville være mere naturligt at et

trossamfund i danmark herunder tyrkiske

uddanner deres forkyndere end at de udsendes til et

jeg har ikke grundlag for at

vurdere hvordan bestemte trossamfund skoler og foreninger

integrationen men vi kan og skal selvfølgelig kræve at

regeringen har da også tilkendegivet at

vi ser på om der er behov for at regulere

i danmark og det er vi nogle der er

og bekymringen blev så italesat i europarådets resolution for nylig og det er anledningen til at jeg stiller spørgsmålet

lang tid været erkendt mener jeg i brede kredse at der er integrationsproblemer forbundet med de her moskeer der er blandt andet en fransk professor af tyrkisk oprindelse tror jeg han er for han hedder samim

det lyder ret tyrkisk han har

i de tyrkiske moskeer i i frankrig

de samme som i danmark for de bliver udsendt hver

fredag fra det tyrkiske religionsministerium så de samme over hele verden

tydeligt forsøg på at præge

tyrkere der bor i europa uden for tyrkiet med en form for islam og politisk overbevisning som ligger tæt på den linje som præsident erdogan fører

franske linje og man skaber dermed mener jeg forhindringer for integration man kan sige at moskeerne bruges til at fastholde tyrkiske muslimer i en tyrkisk og

ortodoks islamisk identitet samtidig bruges moskeerne også til at holde øje med herboende tyrkeres holdninger den tidligere religiøse rådgiver ved den tyrkiske ambassade i københavn har sagt at ambassaden indsamlede oplysninger om dansk tyrkere i forbindelse med sagen om gülenbevægelsen det vil sige at tyrkiske konflikter på en måde eksporteres til danmark det er også en måde at gøre det sværere på for herboende tyrkere at blive danskere det vil sige at blive integreret mener ministeren ikke at alt det her

skal sende sine imamer

klart signal om at hvis man bor i danmark så skal man tage det danske værdisæt

efterleve et værdisæt der hører et helt fremmed land og en helt fremmed kultur

set ikke at vi er så uenige

ministeren ikke havde grundlag for at vurdere

de tyrkiske moskeer og

ministeren så ikke interesseret i at finde ud af det bør vi ikke

jeg mener jo egentlig at der foreligger tilstrækkelig information til

bidrager positivt men bør ministeren så ikke forsøge at lave nogle undersøgelser

om hvordan man skal gøre det så man er sikker på at man også får et retvisende billede

en situation hvor vi ligesom spørger ind til nogle af de her ting og prøver at undersøge dem men hvor man jo også godt er klar over hvordan man skal svare for ligesom at slippe ud af kløerne

der er jo ingen som helst tvivl om at når man er i danmark så skal man også efterleve dansk lovgivning og det betyder også at der

for hvad vi skal lægge dansk jord til det er jo blandt andet også derfor vi

en vigtig del af integrationen men vi kan vel også sige at der er flere aspekter i det

organisationer der med med meget stærke midler fastholder folk i en national national religiøs identitet som er i stærk modsætning til den danske tradition så mener jeg at

det så ikke en tyrkisk moské men

så overrasket men men det var nedslående alligevel det

fik øjnene op for de her problemer som ikke før har haft øjnene slået op og haft fokus på det

jeg tror problematikken mest af alt handler om hvordan man gør det så man får et retvisende billede så man ikke bare får nogle svar

udenlandsk finansiering af dansk tyrkisk islamisk stiftelses moskeer og skoler

og vi støtter også selv den danske kirke i udlandet så på den måde kan

udenlandsk støtte til religiøse bygninger og skoler

bidrager til og jeg tror det er

og menneskerettigheder for eksempel hvis støtten går til formål der

og parallelle retsopfattelser

skal man selvfølgelig tage danmark til sig og dermed også det værdisæt og selve det fundament og grundlag som danmark er

har vi også i regeringen taget initiativ til en række aftaler der skal bidrage til at gøre op med parallelsamfundene i danmark med forkynderaftalen har regeringen indført

national sanktionsliste der jo forhindrer at udenlandske religiøse forkyndere med rabiate holdninger

en ny trossamfundslov

loven forpligter anerkendte trossamfund i danmark til at være åbne om deres økonomi og om donationer til trossamfund dansk tyrkisk islamisk stiftelse er i dag anerkendt som trossamfund i danmark og derfor også undergivet de krav om åbenhed om

lovgivningen om trossamfund uden for folkekirken når det gælder skoleområdet

konkret senest om et forbud mod anonyme donationer på over tyvetusind kroner og herudover

er tilsynet med skolernes efterlevelse af kravet om uafhængighed

frihed og folkestyre styrket ad flere omgange så vi har altså fra regeringens side

et stort fokus på udenlandske donationer og vi følger selvfølgelig også hele tiden op på det her og følger med

området også for at se om der kan gøres mere

hen til at det bør være muligt at stoppe udenlandsk finansiering af religiøse

hvis de modarbejder integration eller de

at vi bør undersøge om det samme kan gøres i danmark og jeg mener det er temmelig oplagt at de tyrkiske moskeer også andre moskeer vil jeg sige arbejder imod integration

flygtninge der er kommet hertil der er nogle lande der er begyndt at gøre noget østrig har lukket en række moskeer efter en skandalesag i sommer med en ortodoks tyrkisk forening men allerede før det har man i østrig forbudt udenlandsk finansiering af

i england har man vedtaget regler om meget grundigere oplysning om hvor religiøse samfund får deres penge fra og vi har også selv strammet op på

jeg mener der er nogle spørgsmål der stadig udestår

men spørgsmålet er vel om det ikke ville være bedre helt at stoppe trafikken med penge fra udlandet hvis man kan påvise at det modvirker integration og der vil jeg så godt

overrasket over at vi ikke har undersøgelser der viser om det har positiv eller negativ

vil ministeren ikke sætte sådan en undersøgelse i gang på på

på hele mit partis opfordring så vi kan se om der er et grundlag for at vi kunne gå videre med en handleplan om eventuelt at finde muligheder for

og direkte understøtter parallelsamfund og også parallelle opfattelser af hvilket værdisæt man skal leve

jo derfor at vi bredt gik ind for

få mere styr på hvad det er for nogle donationer der kommer

en undersøgelse i gang vil jeg sådan set bare henholde mig til det jeg sagde før

en undersøgelse af den her slags det er mere et spørgsmål om hvordan man skal sikre at den også er valid så man ikke bare får de svar som

regne ud er klogest at give

vil undgå indblanding fra vores side men så man

hvis man tænker sig om og sætter dygtige mennesker i gang min grundholdning er at hvis vi har et område her som modvirker integration så

tror jeg ikke ministeren kan være uenig med mig i

ministerens titel jo udlændinge og

i højere grad end man gjorde tidligere og også for at sige

og så må vi jo se om om der skal mere og andet til det var også derfor jeg afsluttede

også godt have mine tvivl om om vi gør det godt nok på det her område så jeg er ikke uenig jeg er mere bekymret for om vi kan finde metoden

men det kan vi jo så tage en diskussion om på

i gang og jeg synes ikke det nødvendigvis behøver begrænse sig til de tyrkiske moskeer jeg ville anbefale at man også så på andre vi ved at der også betales meget store beløb fra saudi

indflydelse i mange europæiske lande herunder

så man har et grundlag for en handleplan så man kan komme i gang med at gøre noget positivt på det

diskutere de her emner ofte

at udlændingenævnet udviser børn som mint og aphinya med den begrundelse at de ikke kan integreres når de allerede er integreret i danmark og at de som konsekvens heraf ikke kan få lov til at leve sammen deres mor her i danmark men bliver udvist til thailand eller må leve i landflygtighed i

er det jo sådan at afgørelser om familiesammenføringer træffes af udlændingestyrelsen i første instans og at at udlændingestyrelsens afgørelser kan påklages til udlændingenævnet der er et

domstolslignende organ

udlændingenævnets afgørelser er endelige altså inden for det administrative system men at de selvfølgelig kan indbringes for domstolene så er det også sådan og det ved jeg også at spørgeren er bekendt med at jeg

ikke som minister må gå ind i konkrete sager som udlændingestyrelsen eller

øvrigt også bemærke at vi selvfølgelig

personlige oplysninger som der er tale om her om helt konkrete

går jeg ud fra spørgeren er enig med mig

spørgsmålet lægger op til noget lidt andet men det er et fuldstændig fastsat princip

det kan og må man ikke

som spørgeren henviser til og at de selvfølgelig har et stærkt ønske om at

sagerne skulle være faldet ud på en anden måde men jeg må også sige at jeg har tillid til at

udlændingemyndighederne foretager en grundig vurdering af de her sager og jeg stoler selvfølgelig på at kompetente myndigheder

behandler sagerne som de skal

jo sager der har været godt beskrevet og som familierne selv har lagt frem

nordjyske tv2 nord og en lang række andre medier hvor de har fortalt om

aphinya som jeg også har skrevet til ministeren om har

og jeg forstår godt at ministeren ikke på den måde kan gå ind i det men

de bilag der er i sagen og det der alligevel er lidt underligt ved det var at det

ministeren ikke svare på nogen af de spørgsmål som ordføreren havde

det er jo sådan at for eksempel i den sag

med aphinya fra farsø har man den opfattelse at selv om vi fik udsat sagen et halvt års tid

sagen om at integrationen gik endnu bedre taget noget med

i kammerater eller hende selv

der ikke skulle være plads til sådan nogle som er

har jo klaret integrationen på rekordtid

derfor jeg synes det er lidt underligt at man bruger den begrundelse at de ikke er integrerbare når de nu allerede er integreret

diskutere sager på den her måde herre bjarne laustsen der er altså

ikke kan stå og diskutere personfølsomme oplysninger og derfor nytter det ikke noget ligesom at

blive ved men det herre bjarne laustsen

herre bjarne laustsen den her kritik da socialdemokraterne jo selv var med i lovgivningen

herre thomas jensen i tv midtvest der bakkede fuldstændig

i deres grundprincipper men det ændrer jo ikke på at

naturligvis er hårdt for de her familier det er vi da godt klar over men herre bjarne laustsen mangler bare at forklare mig om herre bjarne laustsen sov i timen dengang man diskuterede de her ting for da hørte man

set undertegnede sidde og sove jeg ved at at vores ordfører herre dan jørgensen spurgte ministeren

blive siddende og ikke svare på de spørgsmål jeg ved at vores nuværende ordfører

herre mattias tesfaye har stillet en række spørgsmål som der ikke er svaret på endnu

sådan i socialdemokratiet at vi ikke vil diskutere de her ting vi har behov for at få nogle spørgsmål

de der personfølsomme oplysninger kan

derfor synes jeg bare at ministeren skylder en det er jo helt generelt det har ikke noget med den

personfølsomme oplysninger i folketingssalen

set ikke nødvendigvis vide om alting står i avisen om alting er fuldstændig og fuldt oplyst det tror jeg ikke at herre bjarne laustsen sådan kan lægge hovedet på blokken for

ikke godt kan føle med de her familier

havde de her kvinder blot taget deres børn med til danmark fra begyndelsen og ikke efterladt deres børn i thailand i en årrække inden man tog dem herop så havde vi ikke stået her i dag

det er jo derfor at vejledning af de her mennesker måske er løsningen på de her problemer fremadrettet havde man bare taget sine børn med i stedet for at efterlade dem i thailand

det synes jeg er så vigtigt at få sagt jeg kan personligt synes at det er underligt at man lader sit barn blive i thailand i

en årrække inden man søger familiesammenføring til barnet men jeg skal jo ikke afgøre hvorfor man har valgt det jeg kan bare sige at det er så afgørende

hvis man møder en kvinde det kan være fra et andet land der har et barn tager man hele pakken og dermed forstået

hvis man kan give husrum til moren

bør man også give det til barnet og jeg deler helt den

men jeg forstår simpelt hen ikke at ministeren ikke vil forholde sig til de her spørgsmål om hvordan det kan være at man ikke

to tusind og tretten kunne ministeren

dengang jo godt se at der var et problem

og nu beder jeg bare om at det samme måske kunne ske her der er nogle mennesker der er blevet bragt i en situation hvor de kan være sammen som familie og der synes

det er statens opgave at splitte familierne

at im havde opholdstilladelse i danmark så dør hendes stedfar og så tager man opholdstilladelsen fra hende og derfor

et hul i loven det ændrede vi de her børn har ikke opholdstilladelse i danmark fordi deres mødre har efterladt dem i thailand de søger opholdstilladelse og så er det faldet ud så de har fået et nej til den her opholdstilladelse derfor kan de her to sager ganske enkelt ikke sammenlignes og hvis herre bjarne laustsen

han sig skyldig i noget som han udmærket godt er klar over er to vidt forskellige situationer

er heller ikke tale om at man splitter familier ad fordi det er familier der ikke var sammen

også nødt til at acceptere at man bliver nødt til også at være ærlig og reel

tolv som er til energi forsynings og klimaministeren

klimaindsatsen er afgørende er det så en klog prioritering at ministeren blev væk fra det rådsmøde hvor eus forhandlingsposition for klimatopmødet og eus fremtidige regulering af bilernes

klima og luftudspil det er det første samlede og mest ambitiøse og

uden for energiområdet der endnu er set fra en dansk regering det var en vigtig dag i dansk klimahistorie

jeg som ansvarlig klimaminister selvfølgelig måtte prioritere og være en del af for jeg er helt enig i at det er afgørende at overbevise danskerne om vigtigheden af klimaindsatsen og det er klimaudspillet jo netop med til at gøre med klimaudspillet har vi sat kursen skarpt mod opfyldelse af danmarks klimamål i to tusind og tredive og samtidig lagt sporene mod et klimaneutralt danmark senest i to tusind og halvtreds med udspillet sender vi desuden et klart signal til resten af eu og bilindustrien om at danmark er på vej mod en total grøn omstilling af transportsektoren vi er derfor med til at vise vejen lanceringen betød desværre at jeg ikke kunne deltage i rådsmødet i luxembourg der blev afholdt samme dag

selvfølgelig meget ærgerlig over men det betød ikke at vi ikke fra dansk side satte os på bænken under rådsmødet jeg sendte min højest placerede embedsmand til mødet og vi var helt i front da der skulle skubbes på for høje ambitioner i forhold til standarder for lette køretøjer og mandatet til cop24 i polen der blev ikke sparet på krudtet fra dansk side og vi stopper ikke her vi fortsætter i forhandlingerne med europa parlamentet med at arbejde benhårdt for et øget ambitionsniveau for lette køretøjer

enig med regeringen i at det kræver en helt særlig indsats

har haft meget travlt med pressefortællingen og og fortællinger om hvor meget man egentlig gjorde her jeg nævner i flæng at man ifølge ritzau har erklæret klimakrig mod eus bilindustri man har udsendt en pressemeddelelse fra ministeriet hvori der står at danmark vil kæmpe for markant grønnere biler i eu frem mod to tredive og så vælger ministeren alligevel ikke at dukke op til det afgørende møde i eu med henvisning til at man præsenterer regeringens klimaudspil som man jo strengt taget selv bestemmer hvornår man vil præsentere derfor kan man sige det kunne have ligget en anden dag end på den dag hvor man efter regeringens opfattelse vedtager det allervigtigste i eu

ministeren skuffet over det resultat der var kommet ud af mødet og når man siger som ministeren gør dagen efter at man er skuffet og at man skal sende et meget klart signal til den europæiske bilindustri om at bilerne skal være grønnere synes ministeren så

det klare signal sender man ved at danmark ikke sender sin klimaminister til mødet

gjort i de forudgående forhandlinger

det er også således at den sag heller ikke er afsluttet endnu vi lægger jo stadig væk et massivt pres for

som danmark og med det mandat jeg også havde fået

det mandat jeg havde fået var jo mindst fyrre procent i to tusind og tredive derfor er der fortsat et arbejde at gøre også i forhold til forhandlinger med

minister har der været fjorten møder hvor miljøministrene har mødtes på de tolv af møderne har der været

er en meget meget flot mødeprocent det er jo sådan at der til enhver tid kan komme situationer hvor vi er nødt til at prioritere og jeg prioriterede i den her sammenhæng at deltage i fremlæggelsen af regeringens klima og luftudspil fordi det var en meget meget

det er helt afgørende for klimaindsatsen at vi rent faktisk får eu med

lagt det pressemøde eller præsentationen som jo i parentes bemærket

et halvt år senere end man egentlig havde planlagt en anden dag når ministeren nu selv siger at det betyder noget

at når danmark har et meget markant synspunkt når danmark faktisk også vil gå rigtig langt i forhold til at regulere bilindustrien måske over for nogle af de lande som har en bilindustri så er det da nemmere for de lande at overhøre danmarks synspunkt

det her var en skæv prioritering hvis ministeren rent faktisk mener det han har sagt i pressen om at det her

mandat fra spørgeren der blev sendt et meget meget klart signal det blev der

de forudgående forhandlinger og det bliver der også i de forhandlinger der